forhandlingen er sluttet vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v atten af søren pind jeppe kofod rasmus helveg petersen steen gade christian juhl joachim b olsen og per stig møller og vi prøver at stemme

hermed er forslag nummer v sytten af søren espersen bortfaldet og hermed er forespørgslen

vi begynde forhandlingen nu

første behandling fra erhvervs og vækstministeren lovforslag nummer l ni og halvtreds

et meget teknisk lovforslag og det er

i forhold til en lang række af lovgivninger og implementeringer

af direktiver og forordninger fra eu det er som nævnt

opfølgning på de forskellige bankpakker

et forslag der tager højde for de erfaringer og iagttagelser der er gjort i forbindelse med brugen af bankpakkerne og så er det en række

bemyndigelser det er blandt andet et spørgsmål om tilsyn med fælles datacentraler og tilpasning af værdipapirhandelen det er et spørgsmål om skærpede regler for bevillinger til direktører og medlemmer af bestyrelserne for pengeinstitutter det er et spørgsmål om overdragelse af

og en række andre ting som det vil føre alt for vidt at gå i detaljer med her ved førstebehandlingen jeg vil bare sige fra venstres side vil

arbejde konstruktivt med det i erhvervsudvalget

så er vi i øvrigt som som tidligere meget optaget af

løse de problemer og de udfordringer der er i forbindelse med den finansielle krise og som det her forslag skal ses i sammenhæng med

en række initiativer hvis årsag årsag tager deres udgangspunkt i den finansielle krise det omhandler blandt andet mere præcise regler om nedskrivning ændring af reglerne vedrørende uvildige undersøgelser og justering af reglerne om administrative bødeforelæg finanskrisen har kastet lys over svagheder i den regulering der gælder for den finansielle sektor et ordsprog lyder at man skal lære af sine fejl det er derfor helt naturligt at vi bliver klogere på årsagerne til finanskrisen og at vi anvender den lærdom til

gentagelser i den forbindelse synes jeg det

en analyse af årsagerne til finanskrisen

at understøtte finansiel stabilitet samt vækst og beskæftigelse i dansk økonomi

er afgørende for at vi her i folketinget kan arbejde videre med at sikre den finansielle stabilitet det foreliggende lovforslag indeholder et

strammere og mere præcise regler for nedskrivning af udlån baggrunden for det er erfaringerne under den finansielle krise herunder forløbet med blandt andet amagerbanken

at det er nødvendigt at gennemføre mere præcise regler for værdiansættelser og engagementer og dermed også for opgørelsen af nedskrivninger

vil fortsat involvere skønselementer for ledelserne i

men med lovforslaget indsnævres udfaldsrummet for de her skøn det vil naturligvis medføre at ledelserne reducerer

uheldige ejendomsprojekter der har været medvirkende årsag til flere af vores pengeinstitutters problemer

særlige omstændigheder med baggrund i den lov der blev gennemført i to tusind og ti påbyde en finansiel virksomhed at afholde udgiften til at der bliver foretaget en uvildig undersøgelse i virksomheden af en sagkyndig person erfaringerne konkrete brug af bestemmelsen har imidlertid vist

forbindelse med valg af den her sagkyndige person en sådan offentliggørelse er uhensigtsmæssig

offentliggøres oplysninger om den finansielle virksomhed og

der beskrives forhold som skal undersøges

og indgår aftale med de sagkyndige personer som skal foretage undersøgelsen efter finanstilsynets påbud som led i styrkelsen af tilsynet med de finansielle virksomheder og de skærpede sanktionsmuligheder indebærer lovforslaget også en regulering af reglerne vedrørende administrative bøder i både lov om finansiel virksomhed og hvidvaskloven som blev indført per første januar to tusind og elleve justeringen indebærer en vis udvidelse af det her ansvarsområde

og effektivt vil kunne gribe ind og sanktionere lovovertrædelser

være rigtig hensigtsmæssigt for vores mange virksomheder endelig omfatter lovforslaget en implementering af en række eu regler blandt andet regler om

lovforslag som er relativt teknisk derfor giver det måske ikke nogen mening at alle ordførere går op en efter en og og forklarer

ting der bliver blandet lidt sammen men alle de her

til stede for at drive en god finansiel virksomhed i et land som danmark

at der er stor tillid til vores finansielle markeder og det er også det man kan se når man vurderer hvor mange udenlandske investorer der

værdier i danske

at gøre med bevillinger af engagementer i kreditinstitutter og tilsyn med fælles datacentraler og de har også med tilpasninger

en af de grundlæggende ting

er så at man stiller større krav til de finansielle virksomheder som jo så bliver underlagt en fremtidig ændring på bekendtgørelsesniveauet set i forhold til

man gør når man skal værdiansætte

finansieringsinstitutterne har herunder også behandlingen af sikkerheder

ikke noget nyt at vi kan se at danske erhvervsejendomme er faldet i værdi

ikke noget nyt at vi kan se at dansk landbrugsjord er faldet i værdi

ikke noget nyt i at vi kan se at der er færre købere i forbindelse med generationsskifte

danske virksomheder alt sammen har jo betydet at værdiansættelserne desværre for manges

det tager man blandt andet hånd om i de her lovændringer som ligger i den her del af

ni og halvtreds noget af det som vi

vi kan gøre for at gøre omfanget af pengesmugling

mindre vi så jo faktisk i de opgørelser der kom fra skat

de tre måneder hvor vi

beslaglagt af danske myndigheder altså i de tre måneder i to tusind og elleve blev der faktisk beslaglagt fire hundrede og otte og halvfems procent

i forbindelse med pengesmugling der gik man faktisk fra

beslaglagt en million kroner til at kunne beslaglægge seks

der synes vi selvfølgelig godt at man kunne overveje

grænsekontrolforanstaltninger med hensyn til smugling

noget andet er at vi har kunnet se blandt andet fra

der i stigende grad bedrives pengesmugling ud af danmark det er blandt andet terrororganisationer som

se at der er penge som bliver sendt ud af danmark og bliver brugt

til forskellige initiativer andre steder i verden så der er altså god grund til at kigge på det her med

der synes vi måske godt man kunne gøre endnu mere fra den nye regerings side

det skulle egentlig være de indledende kommentarer

vi synes det er sund fornuft som bærer

de her ændringer til den danske lovgivning

vi skal også være med til at stimulere at en åben og ikke mindst troværdig finansiel sektor i danmark på den baggrund kan dansk folkeparti

finanssektoren skal reguleres så spekulation og ustabilitet ikke sker igen dette lovforslag skal ses som et

bidrag til en regulering af sektoren

nævne nogle enkelte af initiativerne i det her meget store lovforslag rigsrevisionen har lavet en kritisk rapport om forløbet med amagerbanken dette lovforslag indsnævrer rammen

nedskrivning sker eksempelvis når et stykke landbrugsjord bliver mindre værd med det her lovforslag sikrer vi strammere regler for hvordan sådan en nedskrivning kan foregå og det skulle gerne medføre mindre risici

den bank der foretager nedskrivningen lovforslaget giver også finanstilsynet ret til at kræve en uvildig undersøgelse finansieret af en given bank

det kan gå hurtigt og at bankens problemer ikke skal gøres offentlige i det her udbudsmateriale det er til fordel for banken men det gør også at tilsynet kan agere hurtigere banker får pligt til at

informere tilsynet om engagementer i lande uden for eu som unionen ikke har en aftale med det sikrer at tilsynet kan holde øje med hvad der foregår i bankerne tilsynet får også hjemmel til at fastsætte hvilke af virksomhedernes egne kapitalinstrumenter der kan indgå som basiskapital

medregnes og at de kan opstille kriterier for det igen sikrer det soliditeten i sektoren vi har tradition for et bredt samarbejde i folketinget

regulering af den finansielle sektor efter finanskrisen jeg håber at det også vil gælde her og jeg ser frem til en god drøftelse i dag og i udvalget

med et lovforslag som er med til at rydde op efter en finanssektor som løb løbsk

ud over kanten i forhold til det at drive sunde virksomheder at konsekvenserne stadig er mærkbare for både almindelige borgere og for erhvervslivet når vi fra folketingets side tager fat på endnu en opstramning af regler og tilsyn

skyldes det to ting

er sund logik i at vi har hånd i hanke med en så vital del af samfundet som pengemarkedet er og for det andet at store dele af de virksomheder der er på pengemarkedet desværre ikke har forvaltet deres vigtige opgave

pænt så har de ikke forvaltet det lige godt alle sammen støtten fra det danske samfund til finanssektoren er og har været stor en undersøgelse fra ugebrevet a4 i tirsdags viste at danmark ligger i top blandt eu landene når man kigger på størrelsen af de stats og indskydergarantier der er givet til bankerne siden krisens start de er løbet op i næsten

mere end to en halv gang det danske bruttonationalprodukt sådan en undersøgelse giver ikke det fulde billede af den danske banksektor men den illustrerer at der fortsat er store problemer i sektoren lovforslaget vi behandler i dag samler op på en række af de erfaringer er kommet under finanskrisen

mere præcise regler for nedskrivning

nedskrivningsberegning og regnskaber

følge de danske regnskabsregler målet er så hurtigt som muligt at kunne tydeliggøre problemerne i bankerne tidligere så ledelserne reducerer deres eventuelle fristelse

for stor risikovillighed

en ændring af reglerne vedrørende uvildige undersøgelser det vil være finanstilsynet der påbyder at få foretaget en undersøgelse men den finansielle virksomhed indgår selv aftale med de sagkyndige personer som så skal foretage undersøgelsen finanstilsynet skal dog ind at godkende valget og for det tredje

der en justering af reglerne om administrative bødeforelæg

gældende både i lov om finansiel virksomhed og hvidvaskloven det betyder at visse sager vil kunne afgøres ved at finanstilsynet udsteder administrative bødeforlæg finanstilsynet kan

forslag vedtages hurtigere og mere effektivt gribe ind og sanktionere over for lovovertrædelser det er på mange måder lidt ærgerligt og måske også en falliterklæring at skulle komme med et lovforslag som dette da det understøtter at der over tid har været et for stort friløb for finanssektoren for sf er det vigtigt at vi kan få genskabt eller skabt tillid til den finansielle sektor og det handler om både private kunder og om virksomheder

kan møde pengeinstituttet i tillid og så pengeinstituttet har en

en opfordring til at regulering ikke alene sker ved lovregulering men at det også vil indebære en holdningsbearbejdning i den finansielle sektor på den baggrund støtter

så bliver det herre ole birk olesen som

derfor er man også meget afhængig af de

eksperter der er på området af de folk

kommer fra ganske forskellige

organisationer finansrådet realkreditrådet advokatrådet danske advokater forsikring og pension så bestyrkes man i hvert fald som liberal i den opfattelse at det måske er

tage overhånd med al den regulering der bruges ord om at det er konkurrencehæmmende at der

med kanoner at der er retssikkerhedsproblemer

sørge for at regulere dem så de ikke gør det mere

vores indstilling en anden vi mener ikke at finanskrisen var forårsaget af for lidt regulering af banksektoren banksektoren er faktisk en af de mest regulerede hvis ikke den mest regulerede erhvervsbranche i danmark og i verden

andre årsager bag der var en masse stater der førte en alt for lempelig pengepolitik seddelpressen kørte på højtryk renteniveauet var historisk lavt igennem flere år og på den måde oppustet prisbobler på aktiemarkeder

som bristede da det gik op for markedet at der ikke var nogen reel værdi bag alle de matadorpenge at det hele bare var en stor

forhold at selv om man fra venstrefløjens side siger at finanskrisens årsag var

kommer en gang imellem med mange års mellemrum og det tyder på at der er noget bagvedliggende der får grådigheden til at udvikle sig uhensigtsmæssigt og denne bagvedliggende ting er er især den rente og pengepolitik som

til det her kæmpe kompleks af et lovforslag med

en af årsagerne er at regeringer verden over brugte for mange penge men en anden årsag er også at nogle banker i nogle lande ikke havde en ordentlig forretningsmoral at der ikke var regulering som gjorde at man fik stoppet en boble i usa da lehman brothers krakkede i

tusind og otte

ledelse det var spekulation i et boligmarked som ikke kunne bære det kombineret med statsgældsproblematikker og dårligt drevne

det er baggrunden for at der er

regulering også i den finansielle sektor der er ikke brug for en undersøgelse som regeringen lægger op til nu handler debatten jo ikke lige om den undersøgelse den synes jeg

det er jo ikke den danske finansielle sektor der er årsag til at der er krise

vi støtter forslaget ikke mindst fordi det har sin rod i at det var et forslag jeg sendte

gennemsigtighed for ordnede forhold i den finansielle sektor ikke fordi vi mener at den finansielle sektor er skurken i det der foregår i det internationale samfund i dag

for had og heller ikke jagte dem men af hensyn til de velfungerende institutioner i danmark

hvad det betød for vores anseelse for vores rating og for vores investeringsklima i danmark så derfor betyder det noget for det danske samfund at vi har ordnede forhold i den finansielle sektor i danmark derfor er det nødvendigt at vi får implementeret den lovgivning der her lægges op til fra regeringens side og derfor kan det

folkeparti godt støtte

til opfølgning på den finansielle krise det drejer sig blandt andet om mere præcise regler for nedskrivning ændring af reglerne vedrørende uvildig undersøgelse og justering af reglerne for

så skal det i øvrigt bemærkes at lovforslaget har været i høring og det generelt støttes af de hørte organisationer lovforslaget indeholder et forslag om strammere og mere præcise regler for nedskrivning af udlån

baggrunden herfor er

den finansielle krise herunder forløbet med amagerbanken og visse andre banker har vist at det er nødvendigt at

præcise regler for værdiansættelsen af engagementer og dermed opgørelsen af nedskrivninger reglerne som de ser ud i dag er forholdsvis præcise hvad angår hvornår der skal foretages nedskrivningsberegning men reglerne for hvordan der skal foretages nedskrivningsberegning giver betydelige muligheder for ledelsesmæssige skøn derfor gør vi det obligatorisk at regnskaberne for de finansielle virksomheder følger de danske regnskabsregler opgørelsen af nedskrivningerne vil fortsat involvere skønselementer hos ledelsen i de finansielle virksomheder men

udfaldsrummet for sådanne skøn formålet med forslaget er således at tydeliggøre problemerne i bankerne tidligere så ledelserne reducere risikoappetitten og eventuelle problemer hurtigt kan blive adresseret

som et led i at styrke finanstilsynets beføjelser fik tilsynet i to tusind og ti mulighed for at påbyde gennemførelsen af en uvildig undersøgelse af et eller flere forhold i et finansielt institut finanstilsynet kan således i dag under særlige omstændigheder påbyde en finansiel virksomhed med mere at afholde udgifterne til

i den finansielle virksomhed af en sagkyndig person erfaringerne fra den konkrete brug af bestemmelsen har dog imidlertid vist at finanstilsynet efter eu traktatens regler skal

en sådan offentliggørelse er er uhensigtsmæssig fordi det indebærer offentliggørelse af oplysninger om den finansielle finansielle virksomhed og beskrivelse af de forhold som

en offentliggørelse kan derfor have skadelige virkninger for virksomheden helt uden grund offentliggørelse på et tidligt tidspunkt stemmer

med den tavshedspligt som finanstilsynet i øvrigt er underlagt i tilsynssager herudover medfører kravet om offentliggørelse at processen indtil undersøgelsen kan igangsættes forlænges betragteligt hvilket hæmmer en effektiv og hurtig afgørelse med lovforslaget

derfor at den finansielle virksomhed som

undersøgelse fremover selv kontraherer med de sagkyndige personer som skal

undersøgelsen det medfører nemlig

anskaffelsesprocessen men finanstilsynet

vil dog fortsat skulle godkende valget af den sagkyndige person ligeledes fremgår det af opdraget for den sagkyndige person som den finansielle institution vil skulle tiltræde at alle oplysninger kan videregives til finanstilsynet

nogle af hovedformålene i

finanstilsynet for at kunne udstede

bødeforlæg og dermed få en en hurtig behandling ligeledes

en implementering af en række eu regler herunder reglerne om handel med

fordi det står på tavlen bag mig men jeg ser frem til en konstruktiv udvalgsbehandling

jeg er helt sikker på at erhvervs og vækstministeren sagtens kan svare på der

hvidvask

til en ny beløbsgrænse

og at indføre nogle nye beløbsgrænser i stedet for

også tilhører et parti som er sådan relativt kritiske over for

også står i landets mønt og det betyder altså at det skal være beløbsgrænser i danske kroner

at de fleste sådan relativt hurtigt ville kunne foretage en omregning men hvidvaskning er som regel også noget der foregår over landegrænser og derfor

ræson i

den mest kendte valuta i europa men vi finder nok en løsning på

er jo dårligt og skidt hvorimod der jo er stor sikkerhed omkring den danske krone

også at vores lovgivning skal basere sig på dansk valuta frem for en valuta som

de faldne bemærkninger vil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

indikere der er i realiteten

tale om to enkle

søfart og der er tale om et

nemlig en hurtigere registrering

deraf følgende mulighed for hurtigere pantsætning hurtigere pantsætning og dermed mindre mellemfinansiering lovforslaget har været til høring

er ikke væsentlige kritikpunkter i høringssvarene

bedre beskyttelse af passagererne i form af et højere erstatningsmaksimum ansvarsgrænsen for skader hæves der er tale om at man indfører en tvungen ansvarsforsikring så passagererne ikke behøver at bekymre sig om rederens soliditet og der er tale om en udvidelse af værnetingsreglerne så passagererne får mulighed for at anlægge

tidligere har kunnet det kan heller ingen have noget imod

men alene når skaden er sket man kan ikke gyldigt vedtage en voldgiftsklausul forud for at transporten finder sted

er spørgsmålet om hurtigere registrering det man kunne kalde

en straksregistrering med frist hvorefter

senere når sagsbehandlingspapirerne er på plads kan få sin endelige registrering på plads det er der forhåbentlig ingen der kan have noget imod jeg tror nu ikke der er mange der har noget imod forslaget helt generelt

den her hurtigere pantsætningsmulighed ved foreløbig registrering medfører i hvert fald at der vil være en mindre

og dermed rigtig gode grunde til en hurtigere indflagning af skibet her i danmark

bemærkning i forbindelse med høringen og

er kommet fra efterskolerne det er jo sådan at forslaget favner vidt og

det er dog fra ministeriets side blevet præciseret at

er tale om at der skal udstedes særlige certifikater

at der selvfølgelig også for så vidt angår den aktivitet skal være en forsikring men der er nok ingen tvivl om at en tydeliggørelse af forslaget i form af en vejledning der er forståelig også

havde nær sagt ikke højere juridisk plan

meget positivt på forslaget

råd i min barndom det var et godt råd der skulle indgyde respekt for elementerne og

den sunde fornuft og netop den sunde fornuft er også baggrunden for det foreliggende lovforslag man ikke blot implementerer athenkonventionen i dansk ret man direkte overimplementerer for næsten et århundrede siden den fjortende april nitten

på ms titanic

indledtes en kæde af begivenheder der endte med at menneskeheden måtte sande at uagtet enhver form for teknologisk udvikling

bygge et fartøj der ikke kan synke vi er underlagt naturen på havet og derfor er det indlysende at vi må stille krav til de fartøjer der besejler vores farvande så vi bedst muligt forhindrer tab af menneskeliv

kan minimeres men aldrig helt undgås titanic var udstyret med tyve redningsbåde med en kapacitet på højst

otte og halvfjerds passagerer skibet medtog tre tusind tre hundrede og tyve den begrænsede kapacitet i redningsbådene var dog to hundrede pladser højere end det den daværende lov foreskrev med andre ord er det et klassisk eksempel på at også regulering på

og niogtyve bruttoregisterton som som titanic eller et på

som costa concordia der for nylig kæntrede i middelhavet eller meget mindre skibe

der skal også være styr på ansvarsforsikringen det sikrer en række internationale konventioner som gennem eu direktiver og dansk lovgivning udmøntes i praksis almindeligvis er det så enkelt som at overføre internationale direktiver

til danske til danske forhold men netop med dette lovforslag

et konkret uheld der stadig står lysende klart i erindringen for mange

i lovforslaget skabes grundlag for dansk ratifikation af den internationale konvention fra to tusind og to om transport af passagerer og deres bagage til søs derudover sikres det at dansk lovgivning er i overensstemmelse med den tilknyttede eu forordning regeringen har imidlertid valgt

gå videre end de internationale regler det gør den ved at foreslå at også erhvervsmæssig sejlads med mindre skibe skal være omfattet af kravet om ansvarsforsikring og erstatningsansvar baggrunden er et ønske om at sikre en ensartet beskyttelse af passagererne

det betyder at kravene for eksempel vil gælde

med de hurtige gummibåde i forbindelse med firmafester teambuilding eller lignende

både det betyder også at kravene vil gælde når en uddannelsesinstitution foretager sejlads med elever dermed styrkes retssikkerheden og mulighederne for at

erstatning ved ulykker som eksempelvis den føromtalte præstøulykke fra sidste år det andet element i lovforslaget er registrering af skibe med frist

bang henriksen fremhævede er det jo noget der vil gøre det lettere at indflage skibe fra udlandet til det danske register skibet vil allerede fra den foreløbige registrering få ret til at sejle under dansk flag det er en styrkelse

denne lille ændring vil regeringen smidiggøre indflagningen og styrker dermed det blå danmark yderligere jeg tror ikke der er nogen der kan være uenige i at det er en klar fordel alt i alt kan

to delelementer dels en ændring som gør at vi får en forbedret beskyttelse af passagerer

en nemmere adgang til at indflage udenlandske skibe til det danske skibsregister begge dele er noget som vi i dansk folkeparti kan støtte fordi

et skridt i den rigtige retning lovforslagets

passagerer og sikre at de har nogle forsikringsforhold

de passagerskibe som de har købt en billet til

at ansvarsgrænsen hæves

få erstatning i de her ulykkestilfælde det andet er jo så at vi

deres finansieringsinstitutter

kritik af at det har været problematisk

at indflage udenlandske skibe under dansk flag fordi man har en periode fra

man søger om det til man får det hvor man har problemer med at der reelt ikke er den sikre finansiering på på skibet ved at sikre den her foreløbige registrering som der lægges op til med det her lovforslag

gode forhold og vi er også sikre på at

finansieringsinstitutter føler sig trygge ved

anbefale begge dele i det her lovforslag

få mennesker der kommer til skade ved

sejladser får bedre erstatningsvilkår vi implementerer eu lov men går også videre end eus

nu krav om at al erhvervssejlads skal ske med en ansvarsforsikring det kommer så også til at gælde

både og gerne vil lade elever eller kunder

kajak eller hvad det kan være skal de altså have en ansvarsforsikring det synes vi er fuldt ud rimeligt

den anden del af lovforslaget er det

været inde på nemlig at skibe der

kan blive indregistreret med det samme mod at man så senere inden for en frist kommer med den originale attest fra fra det land hvor man

de kan få indregistreret skibene med med det samme og ikke skal vente på at få attesten fra det land hvor de har fået bygget skibet med de ord kan radikale venstre støtte

forslag til lov om ændring af søloven

lovforslag som skal skal sikre

er det essentielt at skibets passagerer beskyttes på den bedst mulige måde sagen om det forulykkede krydstogtskib i italien for bare få uger siden illustrerer aktualiteten og vigtigheden af det lovforslag som vi behandler nu ved at gennemføre to tusind og to athenkonventionen samt athenforordningen

sikres ikke bare passagerernes rettigheder og muligheder for erstatning ratificeringen af konventionen sikrer også at den danske lovgivning stemmer overens med den gældende eu lovgivning på området to tusind og to athenkonventionen og forordningen omfatter transport af passagerer samt deres bagage til søs en ratifikation vil derfor sikre forbedrede erstatningsmuligheder samt sætte rammer for erstatningens størrelse både ved personskade

for mistede og beskadigede ejendele eksempelvis

vil hjælpemidler som benyttes af personer med et handicap også blive erstatningspligtige desuden vil der blive stillet krav om en tvungen ansvarsforsikring ved erhvervsmæssig passagersejlads

sikrer vi passagerernes rettigheder vi sikrer dem bedre og vi sørger for at mennesker der står i en allerede ulykkelig situation får den hjælp og støtte som de har brug for

går vi videre end eu kræver vi ønsker også krav om ansvarsforsikring ved sejlads med passagerer på mindre skibe i national fart i praksis betyder det at passagerer for eksempel i forbindelse med

skal have en ansvarsforsikring retssikkerheden og mulighederne for erstatning skal styrkes for eksempel i forbindelse med præstøulykken som var en rigtig ulykkelig situation for både forældrene eleverne og skolen der skal det ikke også blive et spørgsmål om erstatningsansvar vi vurderer at også erhvervslivet vil drage fordel af forslaget da de med et certifikat der er gældende i internationale sammenhænge vil få glæde af en lettere proces i forbindelse med internationale kontroller forslagets anden del omhandler registrering af skibe med frist formålet med denne del er at smidiggøre processen hvor internationalt registrerede skibe bliver indregistreret i danmark og dermed sejler under dansk flag

udfordringer der i dag er forbundet med kravet om fremvisning af originale slettelsesattester fra udlandet idet der kan gives tilladelse til registrering med frist såfremt der foreligger en kopi af dokumentationen det vil både sikre væksten af skibe under dansk flag samt lette de administrative byrder for erhvervet på baggrund af disse fordele både for passagerer og deres rettigheder

denne del af dansk erhvervsliv støtter sf op om det

bakke op om de positive ord om lovforslaget som tingets øvrige ordførere er kommet med her i dag og vi vil også i det videre udvalgsarbejde og

det er vigtigt at vi får ratificeret

så alle får

fristregistreringsændringen som vil betyde meget for et vigtigt erhverv i danmark et erhverv som genererer i tusindvis af

og som ligger i en meget intensiv konkurrence med med andre lande

vi har en meget velfungerende maritim sektor i danmark som gør det godt og har skaffet i tusindvis af arbejdspladser og indtægter hjem til det danske samfund og der er det vigtigt at vi sikrer så fleksible rammevilkår som overhovedet muligt

de ikke belastes af yderligere regler og afgifter og skatter i fremtiden så vi fastholder arbejdspladserne i danmark så jeg håber at den lille ændring der er i forslaget her varsler

for den økonomiske udvikling

til forslaget og jeg skal kun gøre et par enkelte bemærkninger det er i forbindelse med ratifikationen af den internationale konvention

jo i lovforslaget går en lille smule videre end end bare det at ratificere forslaget det gør vi fordi vi foreslår at også erhvervsmæssig sejlads med mindre skibe skal være omfattet af kravet om ansvarsforsikring og om erstatningsansvar

ved sejlads med passagerer på mindre skibe i national fart og det synes vi at der bør være også selv om det betyder at vi går videre end eu reglerne fordi baggrunden er at vi derved sikrer en ensartet beskyttelse af passagererne regeringen synes ikke at

skal være dårligere stillet blot fordi man tilfældigvis er passager på et mindre skib det betyder at kravene for eksempel også vil gælde ved sejlads med hurtige gummibåde

kravene vil gælde når for eksempel en uddannelsesinstitution foretager sejlads med elever og dermed styrkes retssikkerheden og mulighederne for at få erstatning ved ulykker som for eksempel den vi så ved præstø i to tusind og elleve et andet element som jeg også godt lige ville

forslaget om registrering af skibe skibe med frist forstået på den måde at vi gør det nemmere at indflage skibe

for at smidiggøre og også lette

at få flere skibe ind i de danske registre men

med til at styrke det blå danmark og den position

for danmark og der er faktisk særdeles god ræson i at vi hele tiden er opmærksomme på at der hvor danmark har nogle nogle styrkepositioner

lovforslag jo noget der vedrører et område der har været meget diskussion om for det har været sådan at

eus

fastnettelefoni nummeroplysning og nogle særlige

personer med handicap men der er så mulighed for at vi nationalt kan lægge andre ting ind under den såkaldte forsyningspligt og det har vi gjort på

en række områder herhjemme blandt andet faste kredsløb og så den radiobaserede

at hvis der er underskud på forsyningspligten

skal staten kompensere men hvis man så udvider forsyningspligten med de ting vi har gjort herhjemme og det stadig væk

et samlet overskud ja så er der ikke nogen kompensation til trods for at enkelte af tjenesterne

et underskud og det er det der har været tilfældet med

lade den samlede vurdering af hvorvidt der har været underskud på området

underskud på dele af forsyningspligten som ligger ud over dem jeg startede med at nævne nemlig fastnettelefoni nummeroplysning

så skal der altså ske en betaling fra staten til den

det er grundlæggende hvad forslaget handler om

reglerne så de bliver i overensstemmelse med direktivet

udvide forsyningspligten i forhold til direktivet

der er underskud på de ydelser ja så er det altså

forsyningspligtforsyneren at finansiere det det må vi

betale fra fællesskabets side det er selvfølgelig noget der kommer til at koste nogle penge og der nedsættes så en arbejdsgruppe der skal vurdere hvorledes

både opgaven og finansieringen kan håndteres

naturligt at vi sørger for at vores regler på teleområdet er i fuld overensstemmelse med eus direktiv

hele liberaliseringen af telemarkedet har været en kæmpe gevinst for det danske samfund

en telebranche der investerer milliardbeløb som vi alle nyder gavn af i forhold til

måde så vi er sikret en konkurrence så vi som forbrugere også har oplevet at de ydelser vi kan købe i

til langt lavere priser end tidligere så hele liberaliseringen af telemarkedet har været en stor fordel for det danske samfund

for de danske forbrugere derfor er det

vigtigt at vi sørger for at de vilkår og regler der gælder i danmark selvfølgelig er i fuld overensstemmelse med direktivet og der må vi sige

kommissionen så er kommet frem til en tolkning af

skal vi selvfølgelig sørge for at vi holder os inden for reglerne og det får så den konsekvens at vi må justere lidt på hvordan vi finansierer de opgaver vi har valgt at sige at der

finde ud af det i fællesskab i den kommende tid men vi skal selvfølgelig sørge for at vi lever op til eus direktiv for det har generelt været til stor stor fordel for det danske samfund for investeringer og for fremme af produktivitet bredbånd og så videre og

man som borger må kunne forvente at have en god og stabil teledækning også selv om man bor i

sikre at teleselskaberne dækker størstedelen af befolkningen

hvor vi har indarbejdet en forsyningspligt forsyningspligten er ikke alene en dansk opfindelse men bygger på det europæiske forsyningsdirektiv der giver medlemsstaterne mulighed

pålægge særlige nationale forsyningspligter

danske teleselskaber at udbyde en række tjenester

i alle dele af landet har adgang til grundlæggende teletjenester både almindelig teledækning og særlige tjenester eksempelvis for personer med handicap eller særlige behov

fra en af vores mange øer thurø i det sydfynske øhav hvor bølgerne skvulper og hvor færgefart fiskeri og søndagsudflugter i den lille jolle er mange vores aktiviteter rundtom i havet

er omfattende og desværre hænder det også at aktiviteterne fører til nødsituationer

sikring af livsvigtig nød og sikkerhedskommunikation til søs det sker på nuværende tidspunkt

på grundlag af den såkaldte radiobaserede maritime nød og sikkerhedstjeneste i danmark og grønland og det er i dag tdc der har forsyningspligten på den sådanne tjenester skal jo finansieres og kommissionen har gjort danmark opmærksom på at de

hidtidige danske regler om finansiering af den nationale forsyningspligt efter kommissionens vurdering kan være i strid med forsyningspligtdirektivet

lovgivning hvor underskud modregnes på forsyningspligttjenester der ikke er omfattet af direktivet i overskud på tjenester

sikres at underskud på de tjenester som ikke

er omfattet af direktivet ikke

bringes de danske regler om underskudsfinansiering af forsyningspligten på linje med kommissionens fortolkning af forsyningspligtdirektivet jeg finder det selvfølgelig afgørende at vi i den forbindelse sikrer en fortsat finansiering af tjenesterne således at vi kan opretholde de maritime nød og sikkerhedstjenester og dermed sikre tryghed for vores mange søfarende med det som udgangspunkt finder vi socialdemokrater at det er en god løsning at staten i første omgang finansierer tjenesten og vi hilser initiativet med nedsættelsen af arbejdsgruppen der skal se på den fremtidige organisering og den fremtidige finansiering velkommen

ingen tvivl om at vi anser det her område som et af de politiske områder som vi tværpolitisk

af tjenesten og de tilhørende økonomiske omlægninger er ikke en udfordring som den nuværende regering har skabt men en udfordring som vi alle sammen har et ansvar for at løfte

jeg tror såmænd at hvis jeg kom med med min udlægning af hvad der egentlig står i det her relativt korte

vi har med at gøre forsyningspligtdirektivet

blev nævnt er jo en væsentlig årsag til

står i den her situation i dag

vi ikke de helt store tilhængere af at vi sådan uden videre skal lægge os fladt ned på maven og sige at det er noget man har bestemt i kommissionen

er det selvfølgelig vigtigt at vi sikrer at

vi har en god maritim nød og sikkerhedstjeneste som sikrer os imod ulykker og sikrer at vi kan kommunikere når der er krisesituationer

at regeringen har valgt at nedsætte den her arbejdsgruppe som skal se på den fremtidige organisation og finansiering ikke mindst

der synes jeg jo godt vi måske kunne have ventet med at fremsætte det her lovforslag indtil der var kommet en eller anden form for responsum eller et eller andet konkret fra

arbejdsgruppe som kunne beskrive hvordan vi

de her måske fem og halvtreds til tres

anke vi har til til det her lovforslag vi synes at vi skulle have ventet lidt og

ladet arbejdsgruppen komme lidt mere ind i den her proces

det tekniske i det her men det handler

som man har kunnet høre de andre ordførere sige om

eu eu stiller nogle krav til dansk lovgivning der gør at vi ikke kan regne på den måde vi har regnet på indtil nu i forhold til de her

vi er jo medlem af eu og skal selvfølgelig leve op til den lovgivning der kommer derfra og

os til at der kommer et godt samarbejde her i folketinget om så at finde de penge som

drejer det her lovforslag sig sig om at bringe danske regler i overensstemmelse med kommissionens fortolkning af

fastsat en forsyningspligt som har til formål at sikre at alle har adgang til en række grundlæggende elektroniske kommunikationstjenester på rimelige vilkår og til rimelige priser på den måde skal de elektroniske kommunikationstjenester ses som andre af velfærdsstatens forsyningspligtige initiativer

som vi har det med vand og varme og el baggrunden for lovforslaget er at der i den nuværende lov er mulighed for at modregne underskud på tjenester der ikke er omfattet af direktivet i forsyningspligtudbyderens overskud på forsyningspligttjenester som er omfattet af direktivet efter lovforslaget vil eventuelle underskud på de tjenester som ikke er omfattet af forsyningspligtdirektivet for eksempel radiobaserede maritime nød og sikkerhedstjenester ikke længere kunne modregnes i et eventuelt overskud på de forsyningspligtydelser som er omfattet af

det handler for eksempel om fastnettelefoni nummeroplysningstjeneste og særlige forsyningspligtydelser til nærmere afgrænsede grupper af personer med handicap kommissionen finder at de hidtidige danske regler om underskudsfinansiering er i strid med forsyningspligtdirektivet loven som træder i kraft den første april

finder anvendelse på ansøgninger om underskudsdækning der vedrører dækning af nettoomkostninger ved udbud af forsyningspligttjenester

for tiden efter lovens ikrafttræden

vil det fortsat være tdc der driver de radiobaserede maritime nød og sikkerhedstjenester under forsyningspligten det forventes at statens udgifter til underskudsfinansiering kan beløbe sig til seks og halvtreds million

tdc har oplyst var udgiften til driften af de radiobaserede maritime nød og sikkerhedstjenester i to tusind og ti

i danmark og i grønland regeringen har nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med forslag til den fremtidige organisering og finansiering sf bakker op om at lovgivningen her i landet bringes i overensstemmelse med

kommissionens fortolkning af forsyningspligtdirektivet og derfor støtter sf

betaler staten de omkostninger som er forbundet derved det skal ikke være tilfældige virksomheder eller tilfældige borgere der skal betale de omkostninger

derfor er det også godt at det her lovforslag

beslutning om at der er tale om en underbetaling af forsyningspligthaveren i det her tilfælde og derfor er vi også enige i at lovgivningen skal bringes i overensstemmelse med eus

eus forsyningspligtdirektiv så derfor

høringssvaret fra tdc synes jeg at tdc har en pointe som jeg godt vil bede ministeren om at reflektere

være i dag men i forbindelse med udvalgsbehandlingen der står i bemærkningerne til forslaget og det er sådan lidt elastik i metermål

kan man få dækket underskuddet

men det kan ikke være sådan at det

sådan tilfældigheder der afgør hvad

nettoomkostningen

i forhold til en korrekt implementering af

forsyningspligtdirektivet så derfor vil jeg godt under udvalgsbehandlingen lige have præciseret at man ikke

vilkårligt fra offentlige myndigheders side kan fastsætte hvad

er en nettoomkostning og ikke bare sådan noget ud fra et skøn men ud over det

og ser frem til under udvalgsbehandlingen lige

en omkostning over på et privat firma fordi man skønner at det

det eu direktiv

har nævnt indebærer at staten får en en ekstra omkostning til finansiering i størrelsesordenen

tres million kroner om året og at vi har nedsat en arbejdsgruppe der skal se på den fremtidige organisering

nettoomkostningerne ved varetagelse af forsyningspligten

den udgør en en urimelig byrde i forhold til den

der i lovforslagets bemærkninger er skitseret som urimelige byrder vil erhvervsstyrelsen som hidtil lægge vægt på om byrden har en vidtgående karakter i forhold til forsyningspligtudbyderens evne til at bære den forsyningspligtudbyderens særlige kendetegn herunder blandt andet i forhold til dens udstyr økonomiske og finansielle situation og markedsandele skal inddrages i den forbindelse så det er

lidt mere ud under udvalgsbehandlingen sådan at der kommer klarhed over hvad der menes med en såkaldt urimelig byrde med de bemærkninger

takker jeg for tilslutningen til

betragter jeg det som

efterlyste tidligere beskæftigelsesminister inger støjberg nogle ideer til at forenkle beskæftigelsesindsatsen det gjorde hun med kampagnen væk med bøvlet inger og det kom der mere end en syv hundrede henvendelser ud af

men der kom også en vigtig aftale ud af det en politisk aftale fra den fjerde maj to tusind og elleve

bureaukrati og overflødige regler

tilbage på arbejdsmarkedet hurtigt og effektivt de tre lovforslag l ni og tres l halvfjerds og l en og halvfjerds som vi skal behandle samlet i dag er blevet til på baggrund af den aftale den indeholder fire og fyrre initiativer inden for områderne samtaler og kontakt aktive tilbud selvstændige og samspil med virksomhederne og til sidst enklere ydelser initiativerne er fastlagt på baggrund af ideer og forslag fra borgere virksomheder organisationer og medarbejdere i kommuner

det er sket fordi de gennem deres daglige arbejde har en stor viden om hvor der ligger de bedste muligheder for at forenkle og gøre hverdagen mindre bøvlet

hvad angår økonomien knyttet til aftalen og dermed de tre lovforslag skal det nævnes at udgifterne modsvares af indtægter og til sidst at initiativerne vil aflaste kommunerne

opgaver svarende til en og halvfems million kroner det er penge som vi har aftalt at kommunerne kan beholde

bør bruges til at styrke beskæftigelsesindsatsen l ni og tres indeholder forslag til ændringer inden for områderne

i langt højere grad skal foregå digitalt via jobnet for eksempel skal borgeren kunne acceptere sin jobplan eller opfølgningsplan med nogle få klik

det samme mere enkle system gælder også for syge og raskmeldinger og feriemeldinger for forsikrede ledige et andet eksempel fra l ni og tres er at sygeopfølgning for personer på blandt andet kontanthjælp skal forenkles og integreres i lov om aktiv beskæftigelsesindsats så bliver det foreslået at modernisere og forenkle

løntilskud inden seks måneders ledighed det vil give jobcentrene bedre mulighed for at give virksomhedsrettede tilbud til de ledige lovforslagets altså l ni og tres samlede økonomiske konsekvenser for det offentlige vil være merudgifter på fjorten

og det vedrører ændringer inden for områderne enklere ydelser og selvstændige her bliver det blandt andet foreslået at afskaffe kravet om at en borger skal have haft arbejde for at blive optaget i en a kasse så vil l halvfjerds også forenkle

for overflytning mellem a kasser på nuværende tidspunkt er en overflytning nemlig blandt andet betinget af krav til arbejdets varighed og tidligere tilknytning til en a kasse l halvfjerds vil samlet spare det offentlige for otte

tusind og tolv og tolv million kroner årligt i perioden to tusind og tretten

til sidst jeg nævne lidt om l en og halvfjerds der indeholder forslag inden for de fire områder samtale og kontakt aktive tilbud selvstændige og samspil med virksomhederne og til sidst enklere ydelser i l en og halvfjerds bliver det blandt andet foreslået at afskaffe arbejdsgivernes pligt til at sende oplysninger til kommunen om

kommer halvfjerdstusind blanketter til livs

de økonomiske konsekvenser af l en og halvfjerds er her merudgifter på syv

million kroner årligt i to tusind og tretten til femten

i venstre er vi stolte af at have sået det frø der har ført til en vigtig aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen derfor kan det jo ikke komme som nogen overraskelse at vi støtter op om l ni og tres l halvfjerds og l en og halvfjerds samtidig mener vi at vi kun bør se aftalen og lovforslagene som et skridt på vejen i den rigtige retning

beskæftigelsesområdet vil ske en endnu større udryddelse af bureaukratisk bøvl og i venstre ser vi frem til flere forslag og tiltag

har lyttet meget til det herre hans andersen sagde og jeg vil sige

herre hans andersen kom ind på en del af forslagene og også nævnte forløbet alligevel vil jeg bruge

vi kan vi kan jo med smil på læben kalde det en skattekiste fordi vi

nogle af dem frem det gjorde at

vi skulle til forhandlingsbordet var seks og fyrre forslag fra ministeren efter lange forhandlinger gode forhandlinger endte det med et bredt forlig på fire og fyrre forslag

dem vi står med i dag

ledige skal ikke længere søge et bestemt antal job

kan søge graviditetsbetinget syge fritages for opfølgning og arbejdsløshedskassens pligt til at holde sygesamtaler afskaffes

det er godt og det her hjælper mange vi mente dengang og mener stadig væk at der kan gøres meget mere

da også dengang yderligere forslag som vi desværre ikke fik med jeg kan nævne nogle stykker

blev brugt rigtig mange kræfter på

sygedagpenge og mange mange flere så potentialet for afbureaukratisering er fortsat stort men alt andet lige

blevet enige om en god forbedring og et skridt i den rigtige retning

herre hans andersen at der kommer endnu mere fra regeringens side vi socialdemokrater vil gerne gøre op med alle de

er unødige vi har de sidste mange år set stadig mere kontrol og bureaukrati på hele beskæftigelsesområdet det har gjort arbejdet tungere og det har desværre

væk fra det som det faktisk handler om nemlig

vil stå i spidsen for at give kommunerne jobcentrene og a kasserne mere handlefrihed vi vil selvfølgelig stille krav men vi vil også vise tillid til medarbejderne gennem regelforenkling ja vi ser hellere at medarbejderne udfører deres arbejde at medarbejderne får de ledige i gang frem for at de bare

og vil selvfølgelig løbende kigge på flere forslag i

til afbureaukratisering samtidig vil vi hele tiden tænke den tanke eller i hvert fald spørge os selv når vi kommer

tiltag hvis den nye regel ikke skaffer flere ledige i gang er den så det værd jeg tror at vi som lovgivere altid skal stille os selv det spørgsmål

de sidste ti år når vi ikke har lanceret et decideret afbureaukratiseringsprojekt lige nu er det jo netop fordi vi går i gang med

herre hans andersen også vil være med til alle de her ting

har mulighed for at afbureaukratisere nogle reformer

er reformer på førtidspension fleksjob kontanthjælp og sygedagpenge

reformere for at få flere mennesker ind på arbejdsmarkedet

og derfor mener vi som socialdemokrater at hvis vi løfter det her system fjerner mange af de

bureaukratiske regler der er derude og sørger for at

de ledige så kan vi komme rigtig rigtig langt

de her tre lovforslag vi behandler i

er jo en følge af de forhandlinger vi havde

to tusind og elleve hvor partierne indgik

den tidligere beskæftigelsesminister havde lavet

hvilke regler

der kom rigtig mange bud på hvilke regler vi kunne afskaffe og der blev også lavet en lang liste over hvilke regler vi så skulle i gang med at

ændres ved en bekendtgørelse og nogle regler skulle ændres ved lovgivning og jeg går jo ud fra at

fungerer tilbage var så det

situation i maj to tusind og elleve at det var svært at komme i gang med den helt store regelforenkling

uanset hvad der bliver sagt her i dag

sidde på magten efter et valg og det kom de så også til og derfor blev der sådan lidt reduktion i antallet af regelforenklinger

genoptage forhandlingerne og lave nye regelforenklinger

det var sådan set aftalen at det skulle komme her

det er ikke afhængigt af de reformer som

lige har hørt herre leif lahn jensen nævne

gå i gang med forhandlinger om nye regelforenklinger

går da selvfølgelig ud fra at ministeren vil leve op til

i aftalen om at vi skulle fortsætte der er rigtig mange gode

de ledige og sagsbehandlerne ude

jobcentrene og a kasserne

når der var blevet lavet nye regler så blev de egentlig glemt det

hele tiden det er ikke bare inden for de sidste ti år

halvfemserne man glemte mange gange at fjerne reglerne og hvis man endelig

de ledige men det er dem sagsbehandlerne kender til hudløshed og derfor

de tilbøjelige til at kigge på dem og de er måske ikke lige blevet opdateret med der er kommet nye

mere oplysning ud til jobcentre og a kasser om hvordan reglerne

fremover men alt i alt

som sagt også frem til at vi bliver inviteret over til en

måske kan få fjernet endnu flere unødvendige regler der

gene end til gavn

nødvendige af hensyn til kontrollen med

der bliver svindlet på nogle bestemte områder dem kan man selvfølgelig ikke bare lige gå ud og fjerne selv

den liste at der var nogle ønsker om at fjerne

dér er der grundlag for at vi skal have kontrol med udbetalinger og den slags dem kan vi selvfølgelig ikke

det er et ønske men vi skal selvfølgelig

sagsbehandlerne i jobcentrene

a kasserne og høre hvad de har af indsigelser over for de regler

kommende forhandling om endnu flere fjernelser af unødvendige regler og bureaukrati til gavn for både sagsbehandlerne og de ledige

ni og tres l halvfjerds og l en og halvfjerds effektuerer vi aftalen

mellem et bredt flertal af folketingets partier

respektive ordførere

herre leif lahn jensen og herre bent bøgsted

jo været inde og

helhedsorienteret betragtning

at sætte lidt mere fart på den afbureaukratisering som er helt nødvendig for et velfungerende og effektivt arbejdsmarked og som er forudsætningen for at vi hele tiden kan give vores ledige borgere mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på den mest smidige

ukomplicerede måde vi må ikke glemme at et arbejde står øverst på ønskelisten hos de fleste ledige

der føler sig realiseret via en tilværelse på randen af eller uden for arbejdsmarkedet men desværre er de ofte dårligt hjulpet i jobcentrene hvor indsatsen alt for ofte styres af rigide regler frem for af de lediges behov de ansatte i jobcentrene vil jo meget gerne hjælpe de ledige men de er som regel låst af rigide regler det omfattende bureaukrati får både økonomiske ressourcer og menneskeligt engagement til at forsvinde i papirbunkerne en opgørelse viser at for hver tretten kommunale jobcentermedarbejdere er der ansat en statslig medarbejder til at kontrollere dem og jobcentermedarbejderne bruger efterhånden mindre end et kvarter i timen på kontakt med dem som det hele handler om nemlig

de ressourcer kan bruges meget klogere

mindre tid på bureaukrati så der i stedet er plads til i højere grad at fokusere på den indsats som skal få de ledige i job på den indsats der skaber resultater og på det som får humlebien til at flyve aftalen er ligeledes udtryk for at vi lytter til dem som må bakse

og naturligvis til dem som også fremadrettet vil bidrage til en fortsat afbureaukratisering derfor kan radikale venstre støtte disse lovforslag med den ikke uvæsentlige bemærkning

at arbejdet for regelforenkling fortsætter med

kæmpe bureaukrati af regler både i jobcentre og i a kasser og det er helt oplagt at det er noget vi skal have gjort op med dagens tre lovforslag

er et skridt i den rigtige retning men der er som det også er blevet nævnt meget meget mere der skal gøres det er jo grotesk at det har vist sig at når man printer alle de regler ud som gælder for arbejdsløse og aktivering i danmark så skal man printe hold godt fast fireogtyvetusind a4 ark det er en fuldstændig absurd situation og derfor skal vi have ryddet gevaldigt

op i det elendige bureaukrati noget af det der bliver gjort op med i dag er at arbejdsløse

tvunget til at skrive et bestemt antal

det var jo et misfoster som blev skabt

fra borgerlig side af den tidligere beskæftigelsesminister herre claus hjort frederiksen som indførte at arbejdsløse skulle skrive mindst fire ansøgninger om ugen for at være sikre på at de stod til rådighed det var spild af tid

for arbejdsløse men også for arbejdsgivere sagen var at de ledige var nødt til

søge et stort antal job som de i virkeligheden chance for at få og arbejdsgiverne var så tvunget til at læse et hav af unødvendige ansøgninger igennem som i virkeligheden var irrelevante for den pågældende stilling og det var i den sammenhæng at der skete det at de her unødvendige ansøgninger

sagen var jo at det nærmede sig

arbejdsgiverne skulle have fat på en lastbil

var tvunget til at skrive det her misfoster

et års tid og derefter indså man

venstre konservative og dansk folkeparti at det

det blev så ændret til at man

har været gældende i lang tid men selv det fører til nogle groteske situationer

og sagens kerne er jo at det store problem

ikke er at mennesker ikke søger arbejde det er at der mangler arbejdspladser

derfor er det godt at det her misfoster fra borgerlig side om et

bliver afskaffet med de her lovforslag det er jo ikke fordi

det så betyder at ledige bare kan lade være med at søge arbejde det skal man stadig væk gøre

den rigtige måde at gøre det på på jeg må sige at det her ansøgningsshow som man satte i gang fra

ført til et kæmpe bureaukrati som minder mig om det bureaukrati man havde i det hedengangne

produktivitet som man opnåede

langt mere bureaukrati der skal afskaffes og noget af det som vi skal have fjernet

det samtalehysteri som arbejdsløse også bliver udsat for sagen er jo at man

både i jobcenteret og i a kassen det siger lovgivningen sandheden er at i masser af de her samtaler foregår der ingenting ud over at der bliver sat et kryds i et skema fordi der ikke er

sandheden er også at samtalerne i a kassen og jobcenteret ligner hinanden utrolig meget der foregår stort set det samme

det fører til et enormt bureaukrati i jobcentrene og derfor er det jo en kendt sag som ingen bestrider at firs procent af jobcentermedarbejdernes tid går med bureaukrati kontrol og dokumentation det er der ingen der bestrider i dagens danmark det er jo en ganske forfærdelig situation

så bliver tyve procent tilbage af tiden til at tale med arbejdsløse og tale med arbejdsgivere i forsøget på

på nogle job til dem der mangler dem det burde jo være et omvendt forhold nemlig at firs procent af tiden

jobcentrene kunne kontakte arbejdsgivere og tale med arbejdsløse

elendig udnyttelse af ressourcerne som vi skal have gjort op med og det er et ressourceforbrug som den borgerlige regering gennem ti år har ansvaret for er blevet skabt og det er forfærdeligt hvad gør vi ved det sfs forslag er

møde i a kassen til samtaler

hele taget være a kassen som skal varetage opgaven over for den arbejdsløse i de første

for dobbeltsamtaler i den periode og så kan jobcentermedarbejderne bruge deres tid

arbejdsgiverne hvilket arbejdsgiverne i øvrigt også efterlyser hvorfor er a kasserne bedre de første ni måneder det er de

de kender medlemmernes erhvervsbaggrund de kender deres uddannelse de kender arbejdsløses muligheder for efteruddannelseskurser inden for det pågældende arbejdsområde men a kasserne kender jo også arbejdsgiverne i området og dermed arbejdsmulighederne og det betyder simpelt hen at a kasserne har en ekspertise inden for de enkelte brancher og arbejdsområder som man aldrig nogen sinde vil kunne få i et jobcenter derfor er a kasserne bedre til at tage sig af de arbejdsløse i de første ni måneder og som sagt slipper vi blandt andet for de her dobbeltsamtaler

for at der er titusinder af skemaer der skal udfyldes i jobcentrene på det her område ressourcerne kan simpelt hen bruges bedre det er et eksempel på den retning som vi arbejder i i sf jeg håber at det vil lykkes og det må jo så vise sig om det gør det dagens lovforslag er som nævnt et fremskridt men der er meget meget mere der skal gøres og

på sit cv når man skal ud at søge arbejde i en virksomhed

laver i det her tilfælde vko en masse regler og

en række love der ophæver nogle af dem igen så er man jo

det store bureaukrati gjorde at selv den viljefaste kvindelige borgerlige minister måtte gøre noget og så startede kampagnen væk med bøvlet inger den fik ikke så stor gennemslagskraft som nogle af os der var ude i systemet havde håbet men et par guldkorn er taget til nåde i de fremsatte forslag

beskæftigelse for politikere og embedsmænd til mange timer endnu selv om det her bliver vedtaget desværre er indholdet ikke altid lige fornuftigt men jeg vil nu starte med at udtrykke min glæde over at den nye arbejdsminister har taget hensyn til høringssvarene og ændret § seks i det

der har fået beregnet en forkert sats og dermed mistet dagpenge og efterløn nu kan få en efterbetaling af deres tilgodehavende det er rigtig godt at det er lykkedes allerede inden

vedtaget

69 det er godt at sanktionerne for de arbejdsløse bliver lempet det er et fremskridt at man nu kun får en så længe sanktion når man ikke møder op til en samtale i jobcenteret eller a kassen hvor man tidligere i gentagelsestilfælde fik karantæne eller helt mistede retten til sine dagpenge det var en vanvittig regel der er også en række andre gode ting nemlig at de arbejdsløse ved cv samtale ikke længere skal pålægges at søge to konkrete job at den arbejdsløse på sit cv ikke længere skal angive et beskæftigelsesmål inden for området hvor der er behov for arbejdskraft at der ikke længere skal holdes jobsamtaler hyppigere end hver tredje måned at kontakten med alvorligt syge kontanthjælpsmodtagere skal ske uden kontakt til den syge at kontakten til syge

af det almindelige kontaktforløb at revalidender kan få deres økonomiske forhold forbedret og få overenskomstmæssig løn som færdiguddannede både når de bliver revalideret på en virksomhed og

at der ikke længere er måltal for hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen

andre aktører jeg går ud fra at kommunerne så helt kan undlade at henvise de arbejdsløse til disse andre aktører men der er også en del

digitaliseringen jeg mener det skal sikres at der tages vidtgående hensyn til de borgere som ikke er fortrolige

og at den digitale kommunikation kan være tilgængelig for mennesker med handicap derfor er det ikke godt at ministeren bemyndiges til at fastsætte dagpengemæssige konsekvenser for de a kasse medlemmer der ikke opfylder kravene om digital kommunikation det kan jo gå helt galt hvis ikke man er

myndighederne og jobcentrene skal kun have adgang til de oplysninger som der er hjemmel til i loven og som er relevante for deres arbejde og al a kasse kommunikation med medlemmerne er et internt anliggende mellem a kassen og hvert enkelt medlem som ingen andre skal have adgang til det er problematisk som det er beskrevet i

befordringsgodtgørelsen for den gruppe af arbejdsløse der i dag har ret til den højeste godtgørelse skal ikke sættes

for merudgift ved at deltage i aktivering

work in denmark centrene vi tænker her på deres skandaløse rådgivning til arbejdsgiverne om hvordan de skal indkvartere og behandle udenlandsk arbejdskraft det er bedre at det bliver i jobcentrene det er også en dårlig idé at fjerne kravet om at der skal holdes mindst et årligt møde mellem beskæftigelsesregionerne

de mange der er blevet snydt ved beregning af deres dagpenge og efterlønssats på baggrund af indkomstregistrene i stedet for lønsedler det er godt at man forenkler optagelsesreglerne så alle der ønsker at blive medlem af en a kasse nu kan blive det

uddannelsesydelse med individuelle dagpenge er en klar forringelse for alle der ikke modtager

spare tolv million kroner ved og det er klar tale hvad det så drejer sig om ministeren har jo offentligt sagt at det er godt

uddannelse og derfor skal vi selvfølgelig også inspirere ved at

højest mulige kombinationsforsikring skal ikke afskaffes der er knap en

flyttehjælpen skal heller ikke afskaffes

hvis man vil være fleksibel og kan flytte

indeholder nogle positive regelforenklinger det er godt at a kasserne fritages for at holde sygefraværssamtale at arbejdsgiveren fritages for at sende oplysninger til kommunerne om de her samtaler at gravide kvinder der af helbredsmæssige årsager går på barsel

at selvstændige med langvarig og kronisk sygdom kan indgå en

og halvtreds aftale med kommunen så de kan få dagpenge fra

for alle ugens dage så de ikke mister penge hvis de for eksempel arbejder lørdag søndag men vi vil ikke tage sygedagpenge fra de syge

mere end én gang ikke møder frem til indkaldt samtale eller ikke følger lægens eller kommunens pålæg

urimeligt forslag uden samfundsøkonomisk betydning man skønner at

er cirka tyve personer om året det vil ramme og som vil miste sygedagpengene og besparelsen er på sølle nul million

der mister forsørgelsesgrundlaget har det alvorlige følger

ikke forstå hvorfor en aftale om at forenkle regler og rydde op i overflødige regler og bureaukrati skal anvendes til også

skære ned over for de syge arbejdsløse kunne vi ikke få fjernet forringelserne sådan at vi har den reelle forbedring tilbage så ville der være noget perspektiv i det men da alle tre forslag indeholder alvorlige forringelser vil enhedslisten arbejde for at få ændret dem under behandlingen ellers ser

mellem socialdemokratiet venstre dansk folkeparti radikale venstre la konservative

aftale der afskaffer forenkler og harmoniserer en række regler på beskæftigelsesområdet det er godt med forenklinger og afskaffelse af unødvendigt bureaukrati og kontrol men det er kun ét skridt i den rigtige retning der kan sagtens gøres mere og liberal alliance vil fortsat arbejde for at der bliver gjort mere

afskaffelse af unødvendigt bureaukrati vil i høj grad kunne hjælpe os til at få en mindre og

samtidig give borgerne mere frihed da det at få en mindre og

sektor også er en vigtig proces i forhold til landets økonomiske situation håber vi i liberal alliance på at

kan findes flertal for flere tiltag

kasser og kommuner gør nøjagtig de samme ting og det må

til den tidligere beskæftigelsesminister fru inger støjberg som jo var den der tog handsken op

var alt for alvorligt til at være muntert

at afskaffe blanketter som netop ikke bliver brugt

der ordninger som slet ikke bliver anvendt

god grund til at rydde op i overflødige regler og overflødigt bureaukrati

at de fire og fyrre initiativer som vi

på baggrund af ideer fra borgere virksomheder a kasser og

jo netop dem som oplever hverdagen dem som oplever hvor skoen trykker

kunne blive enige om at vedtage de her tre lovforslag da det

og synes jeg god politisk aftale der blev indgået inden

sikrer at der bruges mindre tid på papirarbejde og bureaukrati ude i i vores kommuner

mere fokus på den enkelte ledige at vi på nogle

udvalgte områder får taget synes jeg nogle afgørende vigtige skridt i retning af en bedre beskæftigelsespolitik og

det nu ikke længere vil være sådan at den ledige bliver pålagt at søge et vist antal job men i stedet kan blive pålagt at søge konkrete relevante job er for mig at se en rigtig vigtig ændring jeg

også det er vigtigt at der nu kommer nogle både enklere og mere fleksible rammer for opfølgningen i forhold til den enkelte ledige sådan at det bliver muligt at følge op med

gjort sig gældende hidtil i det hele taget lægger lovforslagene op til en mere fleksibel

er det afgørende jeg hører hvad

den øgede brug af digitalisering og

enig med herre christian juhl i at det er vigtigt at de borgere der ikke føler sig trygge

det også sådan at jeg synes at digitaliseringen åbner for rigtig rigtig mange muligheder

for at være for rigid og for at have for stramme regler for eksempel

fremmøde på et bestemt tidspunkt

ikke vi må undervurdere at en øget digitalisering af beskæftigelsespolitikken jo også understøtter at det er borgeren selv der bliver den primære drivkraft

hvornår kommunikationen med en sagsbehandler i jobcenteret skal foregå jeg tror det er vigtigt at vi

i og med at det det er mig der har en del af ansvaret for hvordan det her udmøntes

opmærksom på jeg skal sige

er sygemeldt på grund af

nu også blødt op på reglerne om det synes jeg er rigtig rigtig klogt

indeholder lovforslaget to elementer som ikke var en del af den oprindelige aftale og det er alle aftaleparter informeret om det er dels

hjemmel i lovgivningen til at

gennemføre forsøg og udviklingsaktiviteter

spørgsmålet om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere som enhedslisten i øvrigt allerede har redegjort for det er to forslag som

betyder noget for udviklingen af beskæftigelsespolitikken

rettet op på en helt uhensigtsmæssig konsekvens

af lovforslaget som det først var udformet jeg synes alt i alt

aftale loyalt

når både den radikale ordfører

andre ordførere mindede om at det her bestemt ikke behøver

den sidste aftale der handler

afbureaukratisering af beskæftigelsespolitikken jeg ser det her som et første

et rigtig rigtig godt samarbejde med alle folketingets partier

hvis vi virkelig mener at vi gerne vil afbureaukratisere kommer vi også en gang imellem

lever op til andre mål vi har og jeg synes personligt at det er prisen værd for skal vi adressere den enorme problemstilling der er og som sfs ordfører også gør opmærksom på med at vores lovgivning fylder så meget

jobcenteret eller a kassen så skal vi afbureaukratisere og så må vi tage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

som udgangspunkt er det et både forståeligt og sympatisk forslag

er det både for lidt og for sent regeringen

og fokuserede indsatser for at fremme vækst og innovationsvilkårene

for den danske økonomi og til fordel for vores sundhedsvæsen

mellem det offentlige og det private

fyrre procent fra to tusind og ti til to tusind og tyve de globale sundhedsudgifter vil dermed nå op på omkring

på omkring fem og tyve milliard kroner fra to tusind og ti til to tusind og tyve

regeringsgrundlag der sætter en langt mere ambitiøs dagsorden for at fremme rammerne for vækst og

gang i at forbedre rammerne der hvor det virkelig rykker noget

jeg vil nu kort gennemgå nogle af de allervigtigste initiativer regeringen har skudt

med en ny erhvervs og vækstpolitik

arbejde målrettet mod sundheds og velfærdsområdet ministerudvalget arbejder på tværs

det vil sige at ud over erhvervs og vækstministeriet og de relevante fagressortministerier vil arbejdet også inddrage områder som forskning uddannelse og beskæftigelse

offentliggjorte kommissorium skal regeringens erhvervs og vækstpolitik bygge på to kerneelementer

kombineret med en udsigt til en stigende global efterspørgsel sundhed nævnes specifikt i den sammenhæng

innovation uddannelse offentligt indkøb digitalisering offentligt privat samarbejde markedsføring eksport og investeringsfremme

det er desuden regeringens og min ambition at prioritere og fokusere eksportindsatsen over for verdens fire største vækstøkonomier regeringen har derfor igangsat et arbejde der skal lave strategier

det vil sige brasilien rusland indien og kina i første omgang og derefter the next eleven som jo

vietnam sydafrika og mexico

input til konkrete strategier der skal udmøntes senere på året

andenbølgelande altså the next eleven som minister

på betydningen af sundheds og velfærdsområdet og virksomhedernes særlige behov på brik markederne særlig for så vidt gælder adgangen til offentlige beslutningstagere offentligt udbud og certificeringsprocesser

med at udbrede kendskabet til danske sundheds og

nærmarkederne har fortsat stor betydning for dansk eksport af sundheds og velfærdsløsninger

vores nærmarkeder herunder især tyskland sverige norge og

de forstår vilkårene og derfor er det også

at se er nærmarkederne grundlaget vækstmarkederne

sundhedsinnovation på dagsordenen under overskriften smart

at den tidligere sundhedsminister også har været en lille smule involveret i forberedelsen af formandskabet og derfor også kan nikke genkendende til den her dagsorden i eu regi sætte fokus på at når vi sætter rammerne for sundhedsvæsenet sætter vi også rammerne for sundhedsinnovation vi har som sagt

nemlig smarte sundhedsløsninger der kan give et bedre

vi skal sørge for og huske på at sundhedsinnovation er vigtigt fordi det kan forbedre livskvaliteten arbejdsvilkårene og den økonomiske bæredygtighed i sundhedsvæsenet

alvor eksportere dem men det kommer altså også danske patienter til gode hvis vi udvikler verdens førende sundhedsteknologi i danmark og i europa

der lå i den tidligere regerings oplæg sund vækst flere af forslagene mangler fortsat at blive konkretiseret

i talen går jeg ud fra

at at der ikke er nogen grund til

vi er allerede langt videre

den fungerende sundhedsminister er med på indholdet i forslaget men jeg synes ikke at vi fik klar besked med hensyn til de to og tyve helt konkrete initiativer som blev aftalt med hospitalssektoren med forskningen og med erhvervslivet sidste forår vi sad faktisk i temmelig mange timer og deltagerne var meget glade for at alt blev opsummeret og skrevet ned i disse to og tyve eller tre og tyve punkter derfor synes jeg

at vi får at vide af ministeren om hendes indlæg skal forstås sådan

initiativer som blev aftalt med de andre parter i løbet af

tager regeringen så højtideligt at den ikke vil lade det blive ved ordene

den tidligere regering havde lagt i sund vækst er allerede gennemført

hvoraf det kan ses hvor vi præcis er i processen det jeg synes

at de her forslag jo er gode men de løser slet ikke den udfordring vi står med

at danmark er en lille og en åben økonomi

de penge vi bruger til velfærden i sundhedsvæsenet jo kommer fra eksporten

meget opmærksomme på det tro mig det er bestemt vores dagsorden vi skal bare langt videre end det den tidligere regering har lagt op til det var et lille skridt på vejen vi skal også

som ikke kunne løses af det ministerudvalg som hun omtalte det var det der fik mig til at spørge jamen de resterende seksten eller sytten punkter som ikke er klaret endnu

være sikre på at der bliver fulgt op på dem ellers tror jeg er nogle uden for regeringen i sundhedssektoren i forskningssektoren i erhvervslivet som bliver skuffede så derfor vil jeg opfordre til en mindre nonchalant holdning

opfordre til at holdningen til det ikke er jamen vi er jo allerede meget videre

er regeringen jo langt forud for alle andre men hvad med substans derfor kunne jeg godt ønske lidt stærkere ord end dem som

og vil blive gennemført der er ingen er af dem som ikke bliver gennemført for det første jeg oversender gerne listen til herre bertel

har jeg noteret mig hvad de råber op om ude i virkeligheden

og det er regeringen opmærksom på jeg har de første hundrede dage som handels og investeringsminister besøgt over to hundrede og ni tror jeg det er erhvervsledere eller brancheorganisationer for netop at spørge om hvad det er der skal til heriblandt også på sundheds og velfærdsområdet og vi er ved at lægge mere konkrete planer men det vil jo så

allerede er potentiale men kan ministeren løfte bare

overfladiske med at man har nogle planer og man har nogle ord og man har nogle strategier

inviteret dem til en dialog om hvordan vi skal komme videre

vil det jo være lidt præmaturt af mig at konkludere

er vi har lagt op i kommissoriet fordi vi

dialog med erhvervslivet for mange af de her indsatser

eget normale område nemlig på eksportområdet lagt op til at vi blandt andet vil sørge for at vi har flere lokalt udstationerede lokalt ansatte i kina hvor vi ved at der

på teknologi der kan hjælpe sundhedssektoren de får flere ældre og de har færre unge

det er helt banalt fra at en kran kan hjælpe en ud af sengen og op i stolen uden at man behøver menneskelige hænder til

arbejdsmiljømæssigt i forhold til folks hænder

her område og hvis regeringen sikrer en hurtig fremdrift

i at høre i hvilken måned kan vi så forvente at ministeren

forskellige processer både den med vækst og erhvervsudvalget hvor kommissoriet er blevet gjort klart og som kommer til at arbejde det næste

på mit eget område hvor vi har udarbejdet brik strategierne som regner vi med at offentliggøre

hvor vi netop satser på kina brasilien indien og

store planer og så videre

at høre hvad ministeren har imod de mange

gennemført det ville være uambitiøst at nøjes med det

har et problem i forhold til det potentiale der ligger

den store udfordring vi har med stigende arbejdsløshed

fordi det her ikke er interessant eller godt

og det kommer vi til at gøre er ambitionsniveauet faktisk en smule højere

det ministeren siger så også at man faktisk vil

resten af dem er enten undervejs

langt i processen og er lige ved at blive afsluttet

oversende et notat til folketinget hvor jeg gennemgår samtlige tre og tyve punkter der er jo ikke noget galt i de tre og tyve punkter nogle gange

vi har danske virksomheder inden for hjælpemiddelområdet som faktisk kan levere de løsninger man har brug for ude i verden

udvikler nye produkter for eksempel på livstilsområdet hvor der er flere og flere mennesker i verden der enten bliver overvægtige eller lider af nogle

kan levere det skal vi tænke meget mere igennem

forskning eksport

og gerne skulle have et samarbejde mellem vores hospitaler universiteter og den store

i i danmark

gøre for at

for virksomhederne at komme ind og få en dialog

som

vi nødt til for at de kan udvikle produkterne gennem

ganske begejstrede for det samarbejde som de har med det offentlige sundhedssystem fordi de kan se at deres produkter bliver bedre af det jeg har været i kontakt med flere hjælpemiddelvirksomheder der siger det

lægemiddelvirksomheder der siger det men jeg må indrømme at

at det kan man godt gøre noget mere ud

vores medicinalvirksomheder få udført de her forsøg alle mulige andre steder i verden

at det bare handler om at vi sender signalet om at det skal vi være optaget af og det skal vi gøre en indsats for

grad af selvstyre ude i regionerne på sundhedsområdet og jeg skulle nødigt fra folketingets talerstol stå og pålægge regionerne noget i enten den ene eller den anden retning om noget som jeg sagde at jeg gerne ville vende tilbage med et skriftligt svar på det tror jeg måske ikke vil være den klogeste vej ud af det her men men for at være helt åben

offentlige sundhedssystem for at udvikle produkterne

at vi skal passe på patienterne og vores opgave som folkevalgte

at tænke på at patienterne får et godt liv og får

gode forhold samtidig med at vi selvfølgelig gør det muligt for danske virksomheder at leve af det men det skal også gå

ordfører er kirsten brosbøl socialdemokratiet

venstre og konservative lægger med det her beslutningsforslag op til at regeringen skal videreudvikle den tidligere regerings oplæg

socialdemokraterne deler til fulde forslagsstillernes vurdering af at sundheds og velfærdsteknologi udgør et stort og vigtigt vækstpotentiale for danmark ud over at innovative velfærdsløsninger kan bidrage til at forbedre den

som vi tilbyder patienter i vores sundhedsvæsen vores borgere generelt

område hvor danske virksomheder står stærkt i den globale konkurrence sundhedsområdet er jo et eksempel på hvordan den offentlige sektor kan være med til at drive innovation og vækst med et stort hjemmemarked for velfærdsteknologi vores offentlige sundhedsvæsen

grundlag for eksport når vi samtidig

forudser en eksplosiv vækst i den globale efterspørgsel efter både medicin hjælpemidler og nye teknologiske løsninger på området

den debat der har været og

borgerlige politikere har beskyldt den nuværende regering for at føre en

man skulle hellere lade det frie marked råde og lade være med at blande sig i hvilke områder der skulle have særlig fokus

skulle man koncentrere sig om rammevilkårene

altså her i dag med et beslutningsforslag hvor selv samme borgerlige partier opfordrer regeringen til at arbejde videre med en strategi som handler om og jeg citerer fra strategien at styrke vækstvilkårene for danske virksomheder inden for sundheds og velfærdsområdet pick the winner eller ej

på de områder som netop er karakteriseret af stærke danske kompetencer og et voksende globalt marked det kan undre at

mens man altså selv aktivt har arbejdet med at udvikle de selv samme danske styrkepositioner det var sådan mere i

er i fuld gang med at videreudvikle

vi savner et overordnet strategisk fokus hvor man ser mere generelt på innovationsevnen i de danske virksomheder og på muligheder og barrierer for samarbejde mellem

afgørende at det ses i kombination med de overordnede initiativer som regeringen har sat i gang og som skal fremme væksten og forbedre innovationen i de danske virksomheder ministeren har nævnt nogle

herunder den nye erhvervs og vækstpolitik brik strategierne og indsatsen under det danske eu formandskab om smart

ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser

står i spidsen for det arbejde

noget som erhvervslivet har efterspurgt at vi får en samlet strategi for innovation i danmark

udviklingskontrakter for universiteterne sat innovationsevnen

som et af de fælles mål som universiteterne skal

regeringen har sat i gang og som samlet set skal bidrage til at forbedre den danske konkurrenceevne og specifikt udnytte de styrkepositioner som vi åbenlyst har blandt andet inden for sundheds og velfærdsteknologi beslutningsforslaget her er

derfor kort sagt overflødigt og ikke ambitiøst nok

vi finde udviklingsmuligheder for erhvervslivet og sikre velfærdssamfundets fremtid

dejligt at høre her i dag at regeringen er meget mere ambitiøs end nogen tidligere regering har været og at der er strategier og planer på alle på alle punkter det kan da kun glæde mig jeg tror bare at vi samtidig med at vi laver de overordnede planer det

ændrer noget her og nu og i hverdagen så det hele ikke bare går op strategi

det foreliggende forslag er en måde at slå flere fluer med et smæk på vi står foran det vel nok største nationale byggeprojekt i snart tusind år siden det store kirkebyggeri nemlig supersygehusene samtidig er der grøde i nytænkningen af alle områder af vores sundhedssystem i forhold til velfærdsteknologi som det også er nævnt

velfærdsfremgang som vil give gigantiske markeder

danmark står med rigtig gode kort på hånden hvis vi formår at udnytte de meget store investeringer vi foretager i vores eget sundheds og velfærdssystem til en forskningsmæssig udvikling af nye produkter på alle disse områder hvis vi tør

nye sygehuse være udstillingsvinduer for den ypperste videnskab og hvis vi lader innovationen gå foran og lader de nye løsninger få plads derfor er det her også et glimrende forslag som kommer fra de tidligere regeringspartier

ikke er at vi nu skal bruge en masse nye penge på tiltag

at få mest ud af de midler vi bruger alligevel bredden i forslaget

en konkret anledning til at sikre at der gøres en indsats for at få alle universiteter uddannelsesinstitutioner forskere virksomheder ministerier kommuner regioner hele vejen rundt til at have en tværgående dialog om innovation og udvikling af sundheds

helt oplagte konkrete anledning men sygehusene er

i den samlede sundheds og velfærdsløsning

på sundheds og velfærdsteknologi

offentlige udgifter og gøre danmark til et velfærdsteknologisk foregangsland der ligger et stort uudnyttet potentiale på flere områder

vi ved hjælp af telemedicin og andre teknologier i hjemmet give kroniske patienter og andre borgere med behov mulighed for bedre og mere effektiv behandling så de for eksempel undgår at blive indlagt på sygehuset slipper for at blive

løsninger afbøde en del af den arbejdskraftmangel der vil ramme sundheds og plejeområdet når de store generationer går på pension og der bliver færre til at finansiere velfærdssamfundet og endelig

som nævnt efterspørgslen på veldfærdsteknologi til at eksplodere

godt udgangspunkt for at erobre en førerposition på det her lukrative eksportmarked alle de gevinster er lige til at indkassere hvis vi vil gøre gøre det nu det er bare at komme i gang jeg kan også se at det faktisk står

herre bertel haarder tog jo som sundhedsminister i den tidligere regering tiltrængt hul på den her diskussion om sund vækst og det enorme potentiale der ligger i at udvikle velfærds og sundhedsteknologierne og skabe både innovation og bedre samarbejde mellem offentlige og private institutioner og virksomheder

det skal han have oprigtigt tak for vi kan i danmark sætte langt flere kræfter målrettet ind så vi

bedre og mere moderne sundhedssektor

stå med en ret stor udfordring det ved vi alle med mangel på arbejdskraft til at tage sig af vores ældre og samtidig vil sundhedssektoren komme under og er det nok allerede et massivt pres

siden var begreberne velfærdsteknologi og og sundhedsteknologi kun for de særligt indviede

i dag er teknologiske løsninger en vigtig del af velfærdssamfundet de medvirker til bedre vilkår for både mennesker og nationaløkonomi så ja teknologierne kan og skal give effektiviseringsgevinster

bedre kvalitet de skal frisætte ressourcer

ikke udenom at hvis vækstpotentialet også på eksportsiden som ministeren var inde på skal udnyttes

kræver det en satsning som giver plads til både udvikling eksperimenter og kvalitetsforbedringer danskerne er overordentlig positive over for at afprøve og ibrugtage ny teknologi og som fundament har vi et sundhedssystem der rummer rigtig mange gode elementer til at tage imod det så hvis danmark skal ud over rampen

teknologisk innovation og sundhedsydelser skal vi også

ikke tro at læring alene sker inden for det eksisterende sundhedsvæsens egne mure det er også derfor regeringen nu arbejder videre med de gode takter der var i oplægget sund vækst rigtig mange af de konkrete forslag er jo allerede gennemført som ministeren var inde på eller er sat i gang

var inde på og på langt flere strategiske områder for eksempel i en ny strategi for offentlige indkøb en ny digitaliseringsreform og nye eksportstrategier over for briks landene som ministeren jo også

linje støtter vi selvfølgelig varmt op om i radikale venstre

oplægget fra ord til andet men herre kan forhåbentlig varme sig ved at regeringen faktisk agter at gøre både det han selv har sat i værk

et interessant og spændende oplæg der

kom fra den tidligere regering og som vi så igen ser på her i dag

det så samtidig er sagt i forhold til at både er sympatisk

side selvfølgelig ikke kan støtte det i den nuværende form

også har været inde på at vi jo i regeringen og i regeringspartierne allerede har valgt at sætte fokus på det der er

set rigtig mange initiativer i gang både i

i forhold til at satse på en væksts og innovationsstrategi som også fremadrettet kan være med til rent faktisk at

så meget brug for efter ti år med borgerligt styre derfor er det jo

også interessant at se at man

sidste periode under den tidligere regering og det synes jeg

vil være med til at indgå i de drøftelser der nu kommer fremadrettet

får en bred diskussion om rent faktisk

og vi har behov for vækst i danmark vi har behov for udvikling som netop er rettet mod mange af de velfærdsområder hvor danmark har nogle styrkepositioner

selv haft fornøjelsen af at besøge blandt andet medicinalvirksomheder men også medikoteknisk har vi faktisk i danmark nogle styrkepositioner som gør at vi også fremadrettet kan skabe nogle vækstpotentialer som kan skabe arbejdspladser i danmark

den nødvendige udvikling og innovation som vi jo også har behov for

det innovative men så sandelig også almindelige arbejdspladser

for det faglærte og måske også på det ufaglærte område

og den grønne vinkel på det som regeringen jo netop allerede har taget fat på der synes jeg

at det er positivt at man nu også fra oppositionens side anerkender at der

gjort tilbage i nitten halvfemserne under

blandt andet betød at vi fik et eventyr både med vestas og siemens

er fint og positivt at man nu også fra

også fremadrettet skaber nye arbejdspladser inden for de vækstområder

mere sundheds og velfærdsagtige

en styrkeposition som vi forhåbentligvis også i årene fremover kan bidrage til

det er jo netop den vækststrategi som regeringen nu har sat i gang og den proces

nu har sat i gang som netop skal være med til at skabe de her arbejdspladser så

udtryk for at man også fra v og ks side nu

langt om længe vil melde sig ind i kampen og diskussionen for at vi også fremadrettet får skabt vækst og innovation i danmark netop inden for de områder hvor danmark faktisk har

mulighed for at skabe arbejdspladser og innovation i fremtiden men hvis jeg skal tage en enkelt diskussion som jeg

meget fra valgkampen og som vi diskuterede temmelig meget

s og sf for at det var en helt forfejlet strategi derfor synes jeg

vi har behov for at satse på nogle bestemte områder så jeg håber da også

hvor danmark har nogle styrkepositioner men hvor vi også kan se et fremtidigt

på at vi er nødt til at anerkende at danmark har nogle styrkepositioner

de styrkepositioner vi skal udvikle

der vi skal skabe vækst og innovation det er der vi også skal skabe arbejdspladserne i fremtiden

jeg mig da til fremadrettet også at have en positiv dialog og diskussion med

man vil spille bold når nu regeringen fremlægger sine vækstinitiativer og at man rent faktisk også vil melde sig ind i den kamp der

enhedslistens forskningsordfører fru pernille skipper kunne desværre ikke være til stede i dag men

af hende lovet at sige at enhedslisten er meget enig med

på mange områder udviklet metoder og redskaber inden for den offentlige service som er på et meget højt niveau sammenlignet med i mange andre lande det er en af konsekvenserne af at vi i danmark har løst en lang række opgaver i offentligt regi som i andre lande løses af private virksomheder eller slet ikke løses derfor håber vi at der med det nye flertal i folketinget kan blive mulighed for at frigøre kommuner regioner og offentlige institutioner for de snærende bånd der har forhindret disse i at udnytte deres viden og deres kompetencer til at igangsætte produktion og sælge deres viden til andre inden for og uden for vores egne grænser dette vil i mange tilfælde kunne sikre en leverance af såvel fysiske produkter som konsulentbistand til andre kommuner regioner og offentlige institutioner som er både billigere og bedre end de ydelser og varer

kan købe fra private leverandører og

mulighed for at tjene penge på at sælge disse ydelser og produkter ud af landet

i nogle tilfælde med fordel kunne ske i samarbejde med private virksomheder og i andre tilfælde

tilfælde er det bedst med en selvstændig indsats det bør der i lovgivningen efter enhedslistens opfattelse gives plads til selv om enhedslisten på denne baggrund er positiv over for en række elementer i beslutningsforslaget er vi skeptiske over for den bagvedliggende holdning at den offentlige sektor ensidigt ses som en sektor der skal understøtte private virksomheders muligheder for at tjene penge

den offentlige sektor skal have en langt mere offensiv og selvstændig rolle

også skeptiske over for påstanden om at alle de initiativer der lægges op til i beslutningsforslaget kan gennemføres uden at der afsættes penge

medvirke til at flytte penge fra den service

erhvervslivet inden for sundhedsområdet har vi da også set en række negative konsekvenser af en tæt sammenhæng mellem specielt læger og medicinalindustrien

der ikke kan dokumenteres nogen særlig

der var baggrunden for at enhedslisten sidste år fik et enigt folketing til at pålægge sundhedsministeren at gennemføre en undersøgelse af om der

behov for en skrappere kontrol af samarbejdet mellem medicinalindustrien og lægerne

mener vi at det er meget vigtigt også at inddrage disse elementer i det videre arbejde og derfor kan vi i enhedslisten ikke støtte beslutningsforslaget

olsen liberal alliance

tusind tak

vi i liberal alliance meget skeptiske over for

kan forudse hvad det er vi skal leve af i fremtiden det tror vi som udgangspunkt at de er meget bedre til ude i erhvervslivet

komme med en enkelt kommentar til herre jonas dahl som

kommet med anbefalinger anbefalinger som

så vidt jeg kunne læse mig frem til i dag

også kommet med anbefalinger om at der skal ske lettelser i topskatten så vi glæder

det vil da være ganske interessant der er ingen tvivl om at det her forslag

indeholder rigtig mange gode takter liberal alliance bakker op om øget brug af telemedicin om smidigere udbudsregler om forenkling af eu direktiver om bekæmpelse af tekniske handelshindringer og om tiltrækning af højtkvalificeret arbejdskraft

en vækst i fremtiden så vil jeg gerne anerkende at

at man vil sænke skatten på arbejde

tid siden og det er også det som regeringen

en skattediskussion men kan herre joachim b olsen ikke være enig i eller anerkende

en skattereform som

er kommet med specifikt lettelser af topskatten

vi ser meget positivt på enhver skattelettelse også på skattelettelser af de laveste indkomster men ud fra

skal ske lettelser i toppen

siger at der er nogle områder hvor

siger at det vækstpotentiale skal realiseres med skatteyderbetalt støtte som jeg forstår det peger de på at vi har nogle styrkepositioner

miljøområdet på velfærdsteknologien og

sundhedsområdet der mener liberal alliance

det der fremgår af regeringsgrundlaget og så skal vi i øvrigt sikre at den er fuldt finansieret det var noget der ikke altid var tilfældet under den statsminister som

når vi kommer til en diskussion af

topskatten men vil herre joachim b olsen så også anerkende at det er inden for det grønne inden for miljøområdet

nu at de skattesænkninger som den tidligere regering satte i værk ikke var

for hundrede milliarder underfinansierede offentlige udgifter jeg ved ikke hvorfor det er bedre

et ufinansieret offentligt forbrug og

vindmøller eller af velfærdsteknologi det kan meget vel være

er noget som de private må stå for

risici end regeringer er og det er vores udgangspunkt

ude i erhvervslivet er bedre til at vurdere hvor der kan tjenes penge end

og tak til hver enkelt ordfører

have deltaget rigtig engageret det viser jo egentlig blot at det her emne er rigtig vigtigt den offentlige sektor står over for nogle store udfordringer de kommende år vi ved vi får flere ældre de bliver mere syge de bliver mere kronisk syge at vi får et fortsat begrænset økonomisk råderum som fordrer nytænkning og innovative løsninger

som resten af verden den forestående udvikling må forventes at skabe stigende international efterspørgsel efter velfærdsløsninger på sundhedsområdet der kan danne grundlag

fungerende sundhedsminister på besøg i de forenede arabiske emirater for at lave et erhvervsfremstød for danske sundhedsløsninger her sagde hun og jeg citerer

udviklet mange af de løsninger der skal til for at løse problemerne og samtidig skabe nye

det er jo lige hovedet på sømmet

sådan sund vækst strategi

vi allerede har taget i anvendelse herhjemme jeg tør godt sige at

stærke erhvervsmæssige styrkepositioner inden for blandt andet lægemidler og hjælpemidler vi har på mange områder været gode til at udvikle kompliceret og innovativ teknologi til gavn herhjemme for dernæst at eksportere det til udlandet og på den konto har vi faktisk haft flere forretningseventyr mange taler tit om grøn vækst og det er der god grund til men der er lige så god grund til at tale om sund vækst

på tegnebrættet som ministeren fortæller men indtil videre er det bare

vi konkret kan se de her planer og så får jeg sådan et godt politikersvar om at der skal flere processer til det er kompliceret det er

med at gøre og det er igen ord hvis vi fortsat skal udvikle danmark som

slags laboratorium især inden for sundhedsløsninger

god mulighed for vi har jo en offentlig sektor som efterspørger effektive og innovative løsninger som vi kan markedsføre og eksportere

i mellemøsten en øget satsning er nødvendig for at fastholde arbejdspladserne for de fyrretusind danskere der i dag arbejder med velfærdsteknologi og i medicinalindustrien og forhåbentlig også for at få skabt nye arbejdspladser de kommende år så der er ganske gode muligheder for at vi får sat det

indadvendte strategier på glitret papir som kommer til at være i ministerierne

den sag

forslag om er så vidt spredt som debatten har vist det er

sund vækst strategien er en oplagt parallel til grøn vækst strategien begge steder har vi et forspring og begge steder har vi eksplosivt voksende markeder

for mig startede det hele kort efter at jeg blev sundhedsminister for små to år siden da en af sværvægterne i

og ville have et møde med mig det førte til et møde med en række ledende folk inden for sundhedsindustrien i bred forstand og det der slog mig

de bad om at vi var lidt mindre bureaukratiske og forslaget rummer ikke penge men det rummer en række eksempler på at det offentlige og det private kan samarbejde bedre og at der er hindringer for

klinisk afprøvning som bør fjernes

rigsrevisionen netop kritiseret at regionerne tilsyneladende ikke afsætter tilstrækkelig meget til apparatur

går det ud over det offentligt private samarbejde om at udvikle nyt apparatur jeg var fra starten dybt bekymret for

denne tommelfingerregel om at det på universitetshospitalerne

gå til apparatur og

vi understregede ved enhver given lejlighed at det altså

en betingelse for at staten ville frigive milliarderne til sygehusbyggeri derfor var jeg meget ked af at rigsrevisionen og statsrevisorerne kunne sætte en finger på netop det punkt og sige at her havde regionerne ikke levet op til målsætningerne det er i sig selv en utrolig vigtig sag fru sophie løhde har stillet spørgsmål om det i sundhedsudvalget og vi glæder os meget til svaret vi håber at den nye regering vil leve op til det krav

på de øvrige hospitaler det er en meget vigtig forudsætning for at der kommer gang i

men som også er i problemer og det vil jeg vende tilbage til

der er altså ikke tale om et pick the winner forslag

skal bære fremtidens eksport

at det offentlige fejer for sin egen dør og skaber mindre bureaukrati og den form for industripolitik er vi

hundrede procent for så det må regeringen meget gerne udvide også til andre områder

jeg vil godt understrege det der står om professionshøjskolerne

det var jo en forglemmelse i foråret at de ikke kom med de er vigtige fordi megen innovation skal foregå i samarbejde med dem som har med praksis at gøre til allersidst

taletid er udløbet

tjekliste så vi kan tjekke efter at alle punkterne er under udarbejdelse der er stor offentlig opmærksomhed om det så sent som i dag ser man denne verdens absolutte sværvægter på farmakaområdet herre jan leschly sige noget der lige præcis er en anbefaling af forslaget her at vi skal passe på

forsvinder eller bliver reduceret og så sent som i tirsdags havde berlingske tidende en artikel om den nordsjællandske hjælpemiddelvirksomhed borringia hvor direktør henrik nørh kofoed siger at problemet er at det ikke

er den person der træffer beslutning om indkøb der får den langsigtede gevinst ved at købe udstyr der sparer arbejdskraft og giver færre arbejdsskader på længere sigt altså

hvorved man ikke får den billigst mulige drift på længere sigt der er nok at tage fat på og jeg håber at den dialog vil fortsætte i

troede min taletid var udløbet

jeg vil godt citere hvad det er jan leschly siger i dag i berlingske

han siger mens den danske forskning på området er i verdensklasse er selskaberne for dårlige til at videreudvikle produkterne

er der blot startet fem nye danske biotekselskaber årligt

i de store økonomier de såkaldte brik lande og jeg synes man skal have korea med i den gruppe og måske også sydafrika der er jo mange lande der har kraftig vækst i øjeblikket også

vi skal være opmærksomme på er at markederne er vokset eksplosivt men vores den danske relative markedsandel er faldet det er vel også derfor vi har fået en udenrigshandelsminister og vi ønsker hende al mulig held og lykke med indsatsen men det er altså ikke let

skal eksportere danske produkter til udlandet har brug for at fortælle ude i verden hvordan det går med at afsætte deres produkter i danmark hjemmemarkedet er helt helt afgørende derfor er det så vigtigt med dette samarbejde om offentligt indkøb af prækommercielle løsninger en styrket indsats for standardisering på sundheds og velfærdsområdet og at man bruger de eksisterende skattekreditter på områder så det også kommer dette område til gode så er der udbudsreglerne forenklingen af eus udbudsdirektiver når man går disse

bliver man helt træt for det er en

jeg vil ikke bebrejde ministeren at man kun

inderligt ønske for hende at hun må få held til

tage fat i alle punkterne og at vi kan få en fornem tjekliste

sommer eller hvornår det nu passer så folketinget kan følge med i hvordan denne meget vigtige

fru rosa lund

at hun og enhedslisten skulle skulle ændre politik på dette felt det kan altså ikke passe at man er imod at gøre noget som er til gavn for dansk produktion eksport og beskæftigelse det kan ikke passe at man er bekymret for offentligt privat samarbejde det kan ikke passe at man ikke er

en mærkelig liste over synspunkter som som fru rosa lund her remsede op derfor er det jeg gerne og jeg tror det er på oppositionens vegne vil sige til ministeren at hun

rosa lund hun skal bare følge den dagsorden som vi her åbenbart er fuldstændig enige om tak

lidt useriøse kritik eller debat

strategi som borgerlige politikere jo har beskyldt regeringen for at

ordføreren og det står også i

områder hvor danmark har nogle styrkepositioner

som regeringen nu også arbejder videre med og dermed jo anerkender det arbejde der ligger til grund for

flov og derfor er det også flovt at få gentaget denne fuldstændig falske problemstilling når vi er imod

handler det om de offentlige ressourcer

til at være vigtigere end andre

i erhvervsstøtten forslaget her handler om at fjerne hindringer at feje for det offentliges egen dør at sørge for at vi gør hvad vi kan for at være gode samarbejdspartnere og at regionerne og kommunerne gør det samme og den form for samarbejde den form for beredvillighed til at lytte til erhvervslivet er vi hundrede procent for på alle områder så hvis fru kirsten brosbøl vil være så venlig at nævne nogle andre felter hvor hun på samme måde kan fjerne bureaukrati og så videre af hensyn til erhvervslivet

vi da for det hele vejen igennem

at opstille kunstige modsætninger

regeringen har lagt op til

skal have erhvervsstøtte og dermed også til hvem der ikke skal have det så er vi imod men hvis ministerudvalget kommer med forslag til hvordan man på en række områder kan lette offentligt privat samarbejde

som har bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at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

københavns kommune og odense kommune har gentagne gange fremsat et ønske om at stofindtagelsesrum kan indgå som en skadesbegrænsende foranstaltning i det samlede kommunale tilbud til stofmisbrugerne

til at nedbringe dødeligheden blandt og forbedre forholdene for stofmisbrugere

for det omgivende samfund af regeringsgrundlaget fremgår det at de mest udsatte grupper efter regeringens opfattelse fortjener en særlig opmærksomhed og at det enkelte menneske skal være omgivet af både respekt krav og omsorg regeringen ønsker at gøre op med marginaliseringen udstødelsen og uværdige livsbetingelser at opholde sig på gaden

trappeskakter på trappesten og i trappeopgange for at tage sine stoffer er uværdigt det er både uhygiejnisk og farligt

det gælder også generne for børnefamilierne og andre der bor og færdes i lokalområder med gademisbrug på den baggrund vil regeringen søge folketingets tilslutning til at imødekomme det fra kommunal side fremsatte ønske allerede

her i salen at regeringen vil arbejde for at skabe det fornødne retsgrundlag for at de kommuner der gerne vil

liberal alliance har fundet det nødvendigt at fremsætte det beslutningsforslag som vi førstebehandler i dag og det kan undre at partiet har fastholdt forslaget og fundet behov for denne førstebehandling for af lovprogrammet

som blev fremlagt i slutningen af november fremgår det klart og tydeligt at regeringen til april vil fremsætte lovforslag med det formål at tilvejebringe retsgrundlaget for oprettelse af kommunale stofindtagelsesrum men selv om liberal alliance altså kan siges at ville løbe en dør ind som allerede står pivåben så er partiet naturligvis i sin gode ret til at fremsætte og fastholde sit forslag jeg skal gøre mit til at førstebehandlingen ikke trækker unødigt ud og

at regeringen i overensstemmelse med lovprogrammet agter at fremsætte sit lovforslag til april om lovforslaget bliver helt som liberal alliance lægger op til er det for tidligt at sige og derfor vil regeringen heller ikke kunne stemme for forslaget selv om vi er enige i hensigten

om lovforslaget bortset fra at det vil tilvejebringe retsgrundlaget for oprettelse af kommunale stofindtagelsesrum så skyldes det at det lovforberedende arbejde endnu ikke er afsluttet ministeriet for sundhed og forebyggelse er i fuld gang med at afklare de juridiske økonomiske og andre problemstillinger der knytter sig til oprettelse og drift af stofindtagelsesrum det sker i tæt samarbejde med justitsministeriet social og integrationsministeriet samt

vi frem til at fremlægge vores lovforslag for folketingets partier vi håber at afklaringen af de forskellige problemstillinger vil fjerne den skepsis der endnu findes blandt

opnås bred enighed om stofindtagelsesrum på samme måde som det efter mange års debat lykkedes at

drille regeringen på nogen som helst måde

inden regeringen bekendtgjorde at fixerum ville være en del af lovpakken for to tusind og tolv

drejer sig om menneskeliv det drejer sig om at vi har en overdødelighed i danmark at

på nogen måde det er noget som vi gerne vil have gennemført hurtigt vi er lidt uforstående over for at regeringspartierne som da de var

det hurtigere der går op til halvandet år inden det her bliver en realitet i den tid dør der tragisk nok ganske

stod i regeringsgrundlaget at regeringen vil fremsætte det her forslag men lad det nu ligge det skal vi ikke hænge os så meget i altså det der står i liberal alliances beslutningsforslag b fjorten er

regeringen bliver pålagt at fremsætte det her forslag og det har

forslag til april måned så liberal alliance må jo også på samme måde føle sig godt dækket ind af både regeringsgrundlaget og det lovkatalog der ligger hvorvidt vi gør det præcis med de rammer som liberal alliance har skrevet ned her afhænger jo af den interne

der er jo forskel på at sidde i opposition og være i regering

at man faktisk arbejdet der bliver til virkelighed og derfor

koordinere mellem de forskellige ministerier

gange har ansøgt om sådan et rum

på ingen måde er ansøgninger

en festdag i dag for regeringspartierne

under den tidligere regering om etablering af fixerum i nogle kommuner og nu er muligheden

som står pivåben hvorfor er det så

er kommet regeringen i forkøbet

for sit eget og ikke de andres

og derfor selvfølgelig også har læst liberal alliances forslag som indeholder mere end bare det at man laver stofindtagelsesrum

nogle af de elementer der indgår i liberal alliances forslag er jo nogle af dem vi vil kigge på i det lovgivende arbejde

også ville have givet sig tid til et ordentligt forberedende arbejde hvor man hører de forskellige parter der er i samfundet

det er egentlig en meget god lovgivningsskik

vi har her i folketinget og som vi ønsker at fastholde

fremgår af beslutningsforslaget fra liberal alliance er jo pudsigt nok de samme elementer

altså ministerens eget regeringsparti havde med i de beslutningsforslag

ikke bare en gang men flere gange men

ministeren at dengang man selv fremsatte ideerne da man var i opposition mente man

lugter langt væk af der er nogen der er kommet regeringspartierne i forkøbet og så undrer det mig at man

er villig til at slutte op om det som jeg må forstå at man er fuldstændig enig

at regeringen vil etablere stofindtagelsesrum som man har

de konkrete initiativer

problem og en udfordring som mange partier tager alvorligt

sophie løhde lægger for dagen

vi skal afholde os fra den perfide tone som bliver lagt i den her debat for noget

mindske dødeligheden vi ønsker at tage

der står med en kæmpestor social udfordring

regeringen har ikke noget særligt behov for at komme først

er at det arbejde der bliver lavet

jo er anderledes end det er når man laver et beslutningsforslag der stilles ikke de samme krav

behandlingen i folketinget det synes jeg er væsentligt at alle folketingets partier

som repræsentant for regeringen og det er jo en regering der næsten lige er tiltrådt skulle være stor

til at sige jamen nu er det sådan at et parti

ministeren skulle være storladen nok til at sige at

finde sammen om de partier der ønsker det og så skrive en

i stedet for at sige at fordi det nu er liberal

tale vi er i slutningen af januar før folketinget vil

igennem sit normale udvalgsarbejde med beretning og behandling i udvalget og så forberedelse

man i virkeligheden komme bagefter den deadline som regeringen har lagt op til

vi skal forholde os til de udfordringer vi står med jeg hører at liberal alliance og regeringen er enige på det her punkt det synes jeg er positivt

det kan jo skyldes at regeringen er blevet klogere efter

sket før

længere det er vel det der står

løst problemet jeg synes det er godt at liberal alliance gør opmærksom på at stofmisbrugere har det svært i det her samfund jeg noterer mig at begge de venstrespørgere der har været i dag jo også går op i den her problemstilling så jeg glæder mig til debatten når vi fremsætter lovforslaget i folketinget og så

jo næsten lige før jeg forventer at venstre kan bakke

da venstres forebyggelsesordfører

følgende det her beslutningsforslag fra liberal alliance handler om at der skal etableres et hjemmelsgrundlag for etablering af et fixerum et fixerum der skal gøre det muligt for stofmisbrugere at få et frirum hvor landets love og regler sættes ud af spil når det gælder spørgsmålet om oprettelsen af et sådant rum er vi i venstre helt på det rene med at uanset vores fælles indsats med udbygning af behandlingskapaciteten og indførelse af en behandlingsgaranti

fortsat en gruppe hårdt belastede stofmisbrugere med nogle helt særlige behov som er vanskelige at dække

at hjælpe stofmisbrugere fordi vi har et fælles ansvar for vores svageste og vi deler forslagsstillerens ambition om at hjælpe men etablering af fixerum ser

at at springe over over hvor gærdet er lavest rummene vil efter vores mening ikke kunne løse problemet det der er det svære i den her sag er at vi har

gøre med et område hvor der ingen lette løsninger findes derfor er spørgsmålet om etablering af fixerum eller ej heller ikke et valg mellem en aktiv eller en passiv linje det er ikke et valg mellem at gøre noget eller at lade stå til det er et valg mellem at vælge det lange seje træk

for venstre er det altså et yderligt synspunkt at gå legaliseringsvejen for det vil jo sige at vi tillader fixerum for derved at skabe et helle for noget ulovligt et helle hvor vi pludselig legaliserer det som vi ellers kalder kriminelt i samfundet og som vi i øvrigt forsøger at bekæmpe med alle de midler vi har til rådighed

beslutningsforslag er er udtryk for et synspunkt som venstre ikke kan støtte vi ved at stofferne er ulovlige og vanedannende

de ofte er købt for midler opnået via kriminalitet lige pludselig at gøre det hele lovligt at gå ind i et fixerum og få nogle til at sørge for de hygiejniske forhold

kan vi ikke bakke op om i venstre

vi kriminaliserer besiddelsen af stoffer

at kriminalisere det at man er afhængig af stoffer

blandt andet på vesterbro på nogle områder slipper lidt billigere med sanktioner end når unge mennesker eller andre mennesker som ikke er så dybt afhængige

et stofindtagelsesrum men det jeg egentlig vil spørge venstre om

til at sikre at der kom sundhedsrum

man må som stofmisbruger

man må komme ind og få en kop kaffe og man må

man bliver sendt ud i kulden

vi skal prøve at skabe sundhedsrum vi har besluttet at vi skal indføre lægeordineret heroin og senest har vi jo sådan set i satspuljeregi aftalt

prøve at skabe en ordning hvor netop hårdt belastede stofmisbrugere kan komme i behandling

komme i behandling uden at skulle igennem alle mulige systemer i københavns kommune jeg synes at vi skal gøre det og satse på det og få det til at virke inden vi tager yderligere skridt

eneste alternativ til stofmisbrug er

antal mennesker som hvert år dør som følge af en overdosis

af en forgiftning på grund af stofmisbrug

til at udvikle og bruge og som den borgerlige regering så

op over for mennesker og jeg synes at det at etablere fixerum er at give

de sejle deres egen sø jeg synes vi skal gå efter at få de her mennesker

lige i enighed sagt og besluttet at vi skal lave de her krisecentre for netop at

stofmisbrugere så de kan komme

de her stærkt udsatte mennesker i vores samfund

erfaringerne fra udlandet er så entydige

skadesreduktion har været med til at nedbringe antallet af dødsfald blandt stofbrugere ganske markant og gør det ikke indtryk at vi ligger rigtig dårligt placeret i forhold til lande vi normalt sammenligner os med vi har den femtehøjeste

på mange måder synes

at gentage det samme mønster igen og igen og få det samme resultat

gør det ikke indtryk

tænke jo måske måske skulle

vi har sat ind med en lang række tiltag de senere år år det synes jeg vi skal holde fast i

nu at oprette fixerum over det ganske land jeg synes vi skal sende folk i behandling og

der er langt ude i et misbrug

mulighed for at de så kan fixe

få de her mennesker i behandling og når vi i

en lang række mennesker kan komme i behandling så lad os dog gøre det

der skal naturligvis være behandlingstilbud

jo bare se på de erfaringer vi

og desværre har vi også gennem de seneste år siden to tusind og seks oplevet

bare ikke men her har vi faktisk noget

har vi noget som både brugerne er glade for behandlerne er glade

som borgerne på vesterbro har et meget meget stærkt ønske om og de er om nogen fuldstændig uskyldige de har problemer med

med stofbrugere som de en gang imellem finder i trappeopgange

ønsker at vi som politikere skal tage hånd om det og gøre noget ved det der handler det om at prøve at møde de her stofmisbrugere der hvor de er

i behandling derfra og ikke sende dem rundt mellem forskellige sociale centre for de formår aldrig nogen sinde at komme af sted til til et et døgnbehandlingstilbud det ønsker jeg vi skal gøre noget ved

og det er fru sophie hæstorp andersen

hjælpe stofafhængige til et værdigt liv

og flere skal ud af deres afhængighed samtidig med at skaderne af det misbrug der trods alt finder sted begrænses

at deres risiko for at dø af en overdosis eller blive smittet og smitte andre med alvorlige infektionssygdomme er urimelig og unødvendig høj der er dermed en gruppe

eller som ikke i tilstrækkelig grad profiterer af indsatsen for at hjælpe dem den markante udbredelse af rigtig mange sygdomme blandt stofmisbrugere skyldes blandt andet deres levevilkår som ofte er præget af stress vold og mangel på en bolig

derfor forbundet med stor risiko når de hårdest ramte stofmisbrugere i hast er nødsaget til at indtage deres stoffer under åben himmel og under ekstremt uhygiejniske omstændigheder i trappeskakter og bag containere

mener at der som en del af den danske indsats for at minimere de skader der følger af et langvarigt stofmisbrug

fikse indtage stoffer kært barn har rigtig mange navne

de hårdest belastede stofmisbrugere uden sanktioner kunne indtage medbragte stoffer under overvågning af og supervision fra social og sundhedsfagligt personale med særlig kompetence inden for omsorg og skadereduktion på mange måder opfatter vi

overlever et stofmisbrug problemet i dag er bare at man sender folk ud i kulden i det øjeblik

abstinenserne melder sig i det øjeblik de får brug for nyt stof stofindtagelsesrum skal ses som et supplement supplement til den øvrige behandlingsindsats fordi stofmisbrugerne i sundhedsrummet kommer i kontakt med personale

kan afhjælpe sundhedsskader og sundhedsrisici

at komme i yderligere kontakt med behandlingssystemet så vi anser stofindtagelsesrum som en måde at tage folk tættere på behandlingssystemet ikke længere væk

er stofmisbrugere og som selv om de lever et kummerligt liv ikke altid her og nu

at de overlever deres stofmisbrug indtil den dag de kan gå i behandling eller har et ønske om det

ønske om at nu skal vi have udbredt de her stofindtagelsesrum i danmark

de sidste ti år og kender til problemerne blandt andet på vesterbro

men jeg ved også modsat

vi er i gang med at etablere de retlige rammer og der vil komme et lovforslag til april

der ligger her i dag og hvis vi skulle lave en beretning så fornemmer jeg lidt at det jo ikke er det liberal alliance går efter de går efter at de retlige rammer skal etableres i det her folketingsår og

at vi bare får en beretning om at vi er enige så det eneste

og der kommer et lovforslag i april måned som der står i lovkataloget

helt med på at liberal alliance stillede deres beslutningsforslag den toogtyvende november og at lovkataloget altså først kom den niogtyvende november og så kunne man fra liberal alliances side have valgt at trække sit forslag når nu man så lovkataloget

at man gerne vil have debatten her i dag fordi man er utålmodig og gerne vil lægge

liberal alliance har bakket den tidligere opposition op dengang vi fremsatte vores forslag på området på den måde mener

men det er stadig væk en lille smule

forunderligt

oppositionspartier som har sat sig så godt ind i de her sager som ved

skoen trykker skal bruge

nogle af de her mennesker

tror jeg egentlig også at ordføreren ville

det vi hører fra københavns kommune lige nu er jo at man allerede nu prøver at tilvejebringe ressourcer og midler til

er som ministeren også var inde på flere forskellige instanser der skal tale sammen i den her sag og jeg er enig i

at tingene da sikkert også kunne gå meget meget stærkere men ting tager nu den tid de tager fordi det skal gøres grundigt

debatten i små ti år

noget som man kan være tilfreds med

det kommer ikke til at ske tit det kan jeg garantere

det er gennemført i andre lande som har haft samme udfordringer som

med henblik på at det her er noget som man har villet i ganske mange år hvorfor er

her fixerum eller hvad man nu

med ordføreren fra liberal alliance jeg vil sige at lige præcis det at det er gennemført i andre lande men på flere forskellige måder gør at vi bliver nødt til at finde ud af hvilken model der passer bedst i den danske kontekst

at blive klogere på det men i sidste ende

er der også nogle myndigheder i det her land der skal tages med på råd og og som skal være indforstået med det og som

man ikke har haft ønske om

indføre sundhedsrum eller stofindtagelsesrum på den her måde som vi ønsker at gøre

og derfor er der altså nogle myndigheder og andre

til at undersøge sagerne jeg vil sige

det ikke er sidste gang vi er enige om noget her i salen

når det handler om stofmisbrugere i det her land rigsrevisionen er jo lige kommet med en rapport der

viser at fem og tyve kommuner ikke overholder lovgivningen i forhold til behandlingsgaranti

masser af andre udfordringer når vi ved at fem og halvfjerds procent af alle stofmisbrugere for eksempel

smitsom leverbetændelse så jeg håber ikke at det er sidste gang hvor vi kan blive enige om at der skal ske en indsats

ordføreren anser det for værende inden for den eksisterende lovgivning at der er hjemmelsgrundlag til at man i dag godt

oprette fixerum

er at vi nu får et reelt lovgrundlag så vi ligesom kan feje enhver tvivl

der måtte være rundtomkring til hvad enten vagn greve mener det ene eller nogle andre mener noget andet det er derfor vi har brug for et lovgrundlag og det er derfor der skal

med nogle andre i dag og det kunne være rart at vide om man i regeringspartierne synes at det falder inden for eller uden for det eksisterende lovgrundlag og

noget vi har taget decideret stilling til vi konstaterer hvordan politiet håndterer at det mobile fixerum eksisterer og så siger vi til os selv for en sikkerheds skyld og for at ingen skal være i tvivl mindst af alt

vi gerne etablere det retlige lovgrundlag der skal til for at alle er helt sikre og trygge ved

stofindtagelsesrum for de brugere der har tænkt sig

og i øvrigt også for det øvrige samfund som sådan at man ved

næste ordfører i ordførerrækken og det er

indrette stofindtagelsesrum eller fixerum eller hvad vi nu skal kalde dem forslaget beskrives sådan her etablering af stofindtagelsesrum er et led i forebyggelses og behandlingsindsatsen med henblik på at reducere den høje dødelighed blandt stofmisbrugere i danmark reducere smitterisikoen og andre skadevirkninger og sikre tidligst mulig indledning af nødvendige øvrige behandlingstiltag og forløb i forebyggende øjemed i dansk folkeparti kan vi godt se at det på mange måder vil være en positiv tilgang

med en række mål som ingen kan være imod spørgsmålet er bare om det er den rigtige vej mod målene nogle vil sige at stofmisbrugerne jo tager stofferne under alle omstændigheder så hvorfor ikke lave de her rum

det mindste mindsker skaderne på misbrugerne

er en række negative konsekvenser af forslaget dels vil stofindtagelsesrum sende et signal om at det er legalt at indtage forbudte stoffer

derfor tror vi ikke på at rummene vil mindske stofmisbruget eller den dertil relaterede kriminalitet i dansk folkeparti vil vi pege på en række andre tiltag som i vores optik

at hjælpe misbrugerne ud af misbruget først og fremmest tilbud om hurtig adgang til stoffri behandling

kommunerne der har ansvaret for at benytte tilbuddene

der være en vis tilbageholdenhed i kommunerne hvad der også er men samlet set

være gode muligheder for at indsatsen lykkes og

også er en økonomisk god investering for kommunen vi mener også at vi skal fortsætte forsøgene med lægeordineret heroin

som har gavn af det det der er vigtigt er også at både den stoffri behandling og

op af en social indsats så misbrugerne hjælpes til så godt et liv som muligt og så vidt muligt stoffrit vi mener også at for de ældre misbrugere og

jo desværre ikke ret gamle som har været i misbrug i mange år og hvor der ikke er udsigt

bør der være plejehjem hvor der er rum og plads til misbrugerne men samlet set

jeg rigsrevisionen

viser at antallet

af over de seneste ti år

tyve kommuner ikke overholder loven om behandlingsgarantien og og om at sikre en ordentlig kvalitet i behandlingen af stofmisbrugere

og alle de her gode tiltag der skal sikre at

ikke har brug for at oprette de her stofindtagelsesrum

ordføreren siger at det her er en glidebane

nogen dokumentation for at det her skulle være en glidebane nu har man indført fixerum

større forbrug

det helt grundlæggende i at der i det her forslag ligger en anerkendelse af misbruget som vi ikke mener er rigtig

som det er vigtigere at fokusere på end den løsning der

ikke indtryk på dansk folkeparti når erfaringerne fra udlandet er

entydige som de er

er med til at reducere dødeligheden

ikke indtryk når der er entydige beviser for at

her skadesreduktionstiltag

jo nok alligevel vi har altså stadig væk den tro på

bekymre os mere om det det mener vi ikke rigtige tilgang

herre jens henrik thulesen dahl tale om plejehjem

ældre stofmisbrugere hvad forestiller man sig præcis der skulle det så være plejehjem hvor stofmisbrugeren skulle gå udenfor for at indtage sit stof eller hvad er tankerne bag

ikke hjælpe på anden måde end at vi kan sikre dem et opholdssted hvor de også kan få lov at være

næste ordfører i ordførerrækken er fru camilla hersom

om etablering af stofindtagelsesrum det er et forslag som radikale venstre har stor sympati for vi mener at det kan give mere værdige forhold for de mennesker som er stofafhængige at de kan indtage stofferne under hygiejniske og rene forhold hvor der også kunne være sundhedspersonale til stede vi mener at det vil minimere den risiko for sygdom infektion overdosis og død der eksisterer når man indtager euforiserende stoffer måske

mere ordnede forhold oven i købet give de stofafhængige det overskud der gør at de kan motiveres til at gå i gang med et afvænningsforløb ligesom det helt klart er til fordel for de stofafhængiges omgivelser at stofindtagelsen ikke foregår på gaden i gården eller opgangen når vi fra radikale venstres side alligevel ikke kan støtte beslutningsforslaget

skyldes det jo at forslaget allerede er i proces om man så må sige som herre joachim b olsen og liberal alliance og resten af salen jo helt tydeligt er opmærksom på

har regeringen på sit lovprogram for april at etablere det nødvendige retsgrundlag for stofindtagelsesrum sådan som sundhedsministeren så udmærket har redegjort for

nærværende beslutningsforslag har karakter af et paradeforslag fra et parti der konstant taler imod unødvendige procedurer og bureaukrati jeg kan tælle i hvert fald seksten mennesker her i salen

brugt vores tid bedre end på at tilkendegive vores opbakning eller det modsatte til intentionen i et forslag som vi alle kommer til at behandle på den allermest grundige måde nemlig som et gennemarbejdet lovforslag der har været i høring og har inddraget alle relevante aspekter det skylder vi også de mennesker det handler om og det er faktisk den hurtigste måde at sikre ordentlige vilkår for stofmisbrugerne det lovforberedende arbejde er altså i gang og vi mener at det er væsentligt at afvente det nøjagtige forslag til indhold og afgrænsning vi kan derfor ikke støtte beslutningsforslag nummer b fjortende til gengæld glæder vi os til behandling af lovforslaget

den næste ordfører i rækken er fru rosa lund

jeg vil gerne starte med at sige

det er jo fantastisk at vi

at diskutere den her vigtige sag

vi er jo i enhedslisten meget enige med liberal alliance i

er nødvendigt at få etableret et stofindtagelsesrum eller et fixerum eller

en pointe i at kalde det for et stofindtagelsesrum fordi man

gøre andre ting der end at fixe for eksempel sove sin kokainrus ud eller

op igen jeg håber også rigtig meget at liberal alliance

som det tidligere er blevet nævnt i debatten har den tidligere opposition som nu er regering

forslag om stofindtagelsesrum hvor liberal alliance har støttet det ved førstebehandlingen men desværre ikke

i enhedslisten har vi i mange år arbejdet for at få

har vi gjort af mange forskellige årsager men primært af to årsager

misbrugerne tager stoffer eller ej det her handler jo om

hvor og hvornår de gør det derfor er det helt uanstændigt at vi i danmark ikke kan tilbyde de her mennesker som lever en så fattig tilværelse et sted hvor de kan indtage deres stoffer på en sådan måde at det bliver mere sikkert for dem for det andet

mener jeg faktisk også at det er uværdigt for et velfærdssamfund

henvise mennesker som har det så dårligt til trappeopgange gader

i kampen for at få et stofindtagelsesrum vi ved at arbejdet er i københavn vi ved at arbejdet er i gang i odense

glæder vi os i enhedslisten også rigtig meget til at regeringens forslag kommer som vi jo ved kommer

det kan vi jo se i lovkataloget nu har vi endda også hørt at det kommer i april det glæder vi os rigtig meget til

at liberal alliance sammen med enhedslisten og sammen med københavns kommune og sammen med organisationer og så videre kan presse på for at processen går hurtigt

jeg vil bare slutte af med at sige at jeg glæder mig over at der nu på den her side af valget er flertal for at vi kan få stofindtagelsesrum det er

vil jeg også sige at jeg faktisk synes det er en glad

er fru özlem sara cekic

at jeg kunne få ordet jeg vil starte med

har en anden indstilling i forhold til stofmisbrugere

det er rigtig godt at liberal alliance også i den grad

at stofmisbrugere faktisk får en værdig behandling

det ikke er moralen men videnskaben der styrer den behandling de skal have enhver der tager ned til istedgade kan se

i opgangene nede i kælderrummene

er umenneskeligt og vi ved at der årligt dør rigtig mange mennesker fordi vi

at selve behandlingen af stofmisbrugere skal basere sig på moralen frem for videnskaben og derfor er det jo ekstremt glædeligt at vi har fået en ny regering

en ny vej i stofmisbrugerbehandlingen vi har i sf arbejdet og kæmpet for at

hygiejniske forhold hvor der var sundhedspersonale der kunne motivere og hjælpe en

enormt glad for men også meget meget stolt af og jeg

som allerede er åben man har jo arbejdet med det her i regeringen i et stykke tid nu

og i sundhedsministeriet så vi i fællesskab kan være med til at gøre en forskel for

gambler med deres liv på åben gade og derfor

kan være med til at få indført stofindtagerrum

cekic men det

det skal vi ikke gå op i

smule skuffet over at der skal gå så lang tid før der kommer et fixerum regeringen

der dør på gaden og så længe vi ikke handler her og nu

gavner stofmisbrugerne hvis man læser regeringsgrundlaget

at regeringen har en vision om at vi skal nedbringe antallet af dødsfald blandt stofmisbrugere

af stofindtagerrum så på den måde

kan man sige at det her arbejde

vi skal gøre det så hurtigt vi overhovedet kan fordi det er menneskeliv det handler

ordføreren vi går til den sidste ordfører i ordførerrækken fru benedikte kiær

om stofindtagelsesrum kommer hurtigt til at fremstå som om

er man ligeglad sådan synes jeg

det afgørende at vi fortsætter indsatsen med at hjælpe narkomanerne ud af deres misbrug og at vi også gerne intensiverer indsatsen vi mener derfor ikke at brug for den løsning

liberal alliance kommer med

et stofindtagelsesrum er at det vil skabe en gråzone for

og hvordan politiet skal agere i de specifikke områder omkring et stofindtagelsesrum der kan være en overhængende risiko for at et stofindtagelsesrum vil blive brugt som et juridisk helle i tilfælde af at politiet forsøger at anholde en pusher narkoman eller lignende

euforiserende stoffer

narkoman søge tilflugt et sted der er tiltænkt som et tilbud til narkomaner hvor langt væk fra stofindtagelsesrummet bør det være muligt for politiet at foretage anholdelse for besiddelse af euforiserende stoffer eller ønsker man samtidig at legalisere brugen af heroin inden for et vist antal meter fra stofindtagelsesrummet og er vi sikre på at de udsatte borgere kan forstå at de godt må besidde og bruge deres heroin i disse stofindtagelsesrum men såfremt de bliver pågrebet af politiet i nærheden

man tage højde for at sikre de omkringliggende naboer det er velkendt at midler til stofferne som oftest kommer på baggrund af kriminelle handlinger og kan man forestille sig at det vil være nærliggende at begå disse

kriminalitet i nærheden af de steder hvor man kan indtage disse stoffer af nogle i liberal alliances bagland beskrives brugen af euforiserende stoffer som en offerløs handling

ofrene er ud over narkomanerne selv de børn forældre og andre pårørende der oplever hvordan deres elskede pårørende langsomt

fra dem det er det konservative folkepartis helt klare holdning at vi

imødekommer en lang række af de udfordringer som vi oplever vi giver her mulighed for at narkomanerne kan få den fornødne rådgivning der er også mulighed for

heroin og der er mulighed for at vi kan sætte en langsigtet løsning på skinner for den enkelte misbruger

et sundhedsrum i modsætning til et

derfor tale om at liberal alliance med dette beslutningsforslag vælger umiddelbart den lette lappeløsning frem for

gør det indtryk på ordføreren at erfaringerne fra udlandet

med til at nedbringe dødeligheden at politiet i tyskland

at politiet på vesterbro hvor der kører et mobilt fixerum lige nu også er glade jeg var ude at besøge det for tre uger siden politiet

de ved udmærket godt hvem det er de kender dem alle sammen

visitere dem og

det fra dem der handler og dem der tjener mange penge på det men de her mennesker

nedbringe dødeligheden og at beboerne på vesterbro i

etablere fixerum der er jeg ikke enig med ordføreren der er en lang række andre tiltag som man også kan sætte i gang

det med sundhedsrum men også lægeordineret

har faktisk høstet en lang række gode erfaringer med at ordinere heroin til stofmisbrugere

er faktisk noget jeg mener man skal intensivere og dykke videre ned i og arbejde videre med

der har man faktisk også fra udlandet høstet rigtig gode erfaringer

man må jo konstatere at den indsats

på at være pragmatiske på mange områder burde måske også være pragmatiske på det her område når nu der er så god dokumentation for at det her rent

så vil jeg tilføje at altinget

noget tid siden

hvad de syntes om fixerum og selv hos det konservative

for at hjælpe narkomanerne og jeg mener også at der er områder hvor vi bør intensivere indsatsen og hvor vi sagtens klart og tydeligt kan gøre det bedre nu har vi lige fået en rapport fra statsrevisorerne der viser at der virkelig er behov for forbedringer det er jo ikke ret mange år siden år siden vi satte gang i forsøget med lægeordineret heroin og vi er allerede nu ved at høste nogle rigtig gode

at have lægeordineret heroin

vi skal bruge de her resultater meget aktivt ligesom vi skal se på hvordan det går med

sat nogle ting i gang ud over at vi så skal følge op på de anbefalinger der kommer fra statsrevisorerne

faktisk mene at der er en lang række områder hvor vi godt kan forbedre indsatsen uden at

behandlingsindsatsen i to tusind og ti og at fem og tyve kommuner

formuleret en kvalitetsstandard

samråd om og fokus på den manglende

får nogle resultater fra statsrevisorerne der viser at der er kommuner som ikke enten har fulgt godt nok op eller gjort det som de

skulle gøre ifølge lovgivningen og det er en alvorlig påtale der kommer fra statsrevisorerne på det område og det skal der følges op på

påpege problemerne for jeg synes at de har været ret tydelige tidligere

juridisk helle for de allermest udsatte stofmisbrugere

men ikke indtagelsen af stoffer og at den konservative

at nøjes med at give advarsler til de allermest udsatte stofmisbrugere som jo netop er i fokus når det handler om stofindtagelsesrum sundhedsrum fixerum

godt skelne mellem de allermest belastede stofmisbrugere og hvordan man forholder

måske ikke altid kan betale sig at ransage dem hele tiden

stof på sig til eget forbrug og så en situation hvor man netop går efter

hvis der var nogle andre som jeg også fremhævede det kunne være en pusher som

form for juridisk helle jeg nævner blot nogle af de overvejelser nogle af de problemstillinger der kan være ved et fixerum og hvis man ser på nogle af de andre tiltag og andre muligheder der er i forhold til

hjælpe og behandle narkomaner så mener jeg faktisk at der er rum for at vi kan intensivere

drage nytte af de gode erfaringer der er med lægeordineret heroin hvor vi nok også kan gå ind

forbedre indsatsen på en række områder også i forhold til hvordan det skal

at politiet godt kan skelne mellem hvem der er pusher og hvem der er hårdt ramt stofmisbruger på gadeplan jeg har tillid nok til

på området så behøver man ikke også at kigge på andre tiltag

strålebehandling

sundhedspersonalet der er på området

altså vi må da diskutere

som samfund at de står på åben gade

behandle en af de mest udsatte grupper i danmark

at ordføreren overhovedet ikke

faktisk en vifte af mulige tiltag

mulige områder hvor vi kunne forbedre indsatsen det viser statsrevisorernes rapport jo egentlig også meget klart og tydeligt

lægeordineret heroin ligesom vi skal se på hvad det er for nogle erfaringer vi høster af de sundhedsrum som vi har vedtaget for nogle få år siden så vi mener faktisk

en lang række andre tiltag en lang række andre håndtag at tage fat

man tager stofmisbrugerne som gidsler i det her

og hvis man husker historikken i den

ligesom at acceptere at vi skulle have lægeordineret heroin når vi ser

har en af heroin det lykkedes heldigvis sf at samle et flertal

dele kanyler med hinanden så må

videnskabeligt det siger sig selv man kan

at man skal behandle de her mennesker som mennesker

ikke for at forbedre forholdene for narkomaner det er en lidt absurd diskussion og debat at tage vi mener man sagtens kan sætte ind på en lang række andre områder vi mener også

er områder hvor vi nu begynder høste nogle erfaringer som vi kan gøre god brug af

også i forhold til lægeordineret heroin med hensyn til det med kanyler

jeg blot lige oplyse ordføreren om at man sagtens kan få rene kanyler i dag der bliver faktisk uddelt de her

danmark ligger desværre helt i top når det gælder dødelighed blandt stofbrugere ud af de syv og tyve eu lande indtager vi en femteplads når det gælder den højeste dødelighed sidste år døde to hundrede og tre og halvfjerds stofmisbrugere i danmark

være skønt hvis ingen indtog stoffer men det er en utopisk tanke euforiserende stoffer har eksisteret lige så lang tid som der har været mennesker og der er mange forskellige grunde til at folk begynder at indtage dem men faktum er også at i dag er det

stofferne alene der slår stofbrugerne ihjel det er desværre også lovgivningen som når lovgivningen ikke muliggør at man kan foretage initiativer der mindsker skaderne

den umiddelbare logiske konklusion når vi mennesker ser noget vi ikke kan lide er at forbyde det det har da også vist sig at være problematisk på det her område på trods af forbud

har tilgængeligheden af euforiserende stoffer aldrig været større end den er nu

aldrig været flere brugere end der er nu og det gælder også i danmark på mange måder

har kampen mod euforiserende stoffer slået fejl i hvert fald hvis man skal tro på prominente navne som kofi annan

centralbank fernando cardoso tidligere præsident i

ernesto zedillo tidligere præsident i mexico

når det kommer til behandling af stofbrugere

viser erfaringerne også at de er meget blandede en meget stor andel af stofbrugere falder desværre tilbage i misbrug en klog mand sagde engang at definitionen på sindssyge

samme handling igen og igen og forvente et nyt resultat hver gang

mange lande også er begyndt med skadesreduktion i stedet for behandling hvor målet er hundrede procent

og resultaterne er ganske opløftende lande som schweiz norge tyskland holland australien canada har alle gode

på narkotikaområdet har bekræftet dette først og fremmest

reducerer fixerum dødeligheden blandt stofbrugere det er der flere årsager til først og fremmest forbedrer

der er sundhedsfagligt personale til stede

i tilfælde af forgiftning eller overdosis hvilket i øvrigt sker

en kontakt som er fordomsfri der bliver ikke stillet spørgsmål og der bliver ikke snakket medmindre stofbrugeren selv tager initiativ det er dog mit indtryk

også blevet fortalt at mange stofbrugere ønsker at fortælle om dem selv og deres liv og det kan være den

hvor stofbrugeren er motiveret jeg har selv oplevet dette på nærmeste hold jeg har besøgt det mobile fixerum på vesterbro et fixerum som udelukkende er finansieret af private midler jeg har mødt det sundhedsfaglige personale af læger sygeplejersker og andre frivillige og jeg har mødt nogle af stofbrugerne og jeg har også set dem indtage stoffer i det mobile fixerum stofbrugerne bliver behandlet med værdighed når de har muligheden for at indtage deres stof under ordnede forhold det er ikke værdigt at skulle fixe i en trappeopgang eller på gaden men det er

det er virkeligheden og virkeligheden skal vi have mod til at se i øjnene

heller ikke rimeligt over for beboerne i området at

i opgange i opgange og på gader og stræder

der er ikke mange saglige argumenter for at være imod fixerum i hvert fald ikke hvis man ønsker at nedbringe dødeligheden og gøre gaderne mere trygge for beboerne

det har flere juridiske eksperter anfægtet herunder professor vagn greve fra cbs som har sagt at da en lang række europæiske lande

godt klar over at regeringen allerede har bebudet at fixerum vil blive en del af lovprogrammet for to tusind og tolv og dette beslutningsforslag skal på ingen måde ses som et forsøg på at drille regeringen

i øvrigt beslutningsforslaget inden vi vidste at regeringen ville arbejde for at etablere fixerum

drejer sig ganske enkelt om at redde menneskeliv der dør fem

og mange af dem dør desværre unødvendigt

vi ved af erfaring fra udlandet at skadesreduktion er med til at nedbringe dødstallet

i liberal alliance synes vi det er ganske uforståeligt at det skal tage så lang tid at få etableret de her fixerum regeringspartierne har

seks beslutningsforslag om fixerum i perioden to tusind og to

og det her er altså ikke raketvidenskab det er menneskers liv der står på spil

i øvrigt forstår jeg ikke hvorfor fixerum er så fjern en tanke for mange af partierne i folketinget

man opleve flere af tingets medlemmer stå og indtage deres nikotinfix i rygekabiner i princippet er det vel det samme

vil komme til afstemning og det beklager jeg

jeg har et håb selv om det er lille om at man måske vil ombestemme sig

man kan få gennemført et lovforslag endnu hurtigere end det ser ud til